per clausen og frank aaen

syv og tyve nye forsøg og det er forsøg der kommer vidt omkring jeg vil godt lige hurtigt

er et forsøg med friere rammer for frivilligt og ulønnet arbejde ved offentlige kommunale virksomheder for dagpenge og efterlønsmodtagere uden fradrag i offentlig ydelse så er der et forsøg med graduering af løntilskud ved ansættelse i private virksomheder forsøg med etablering af seniorjob i private virksomheder forsøg med flere engelsksprogede fag i folkeskolen forsøg med udvidelse af åbningstiderne i daginstitutioner ved merkøb forsøg med etablering af gratis trådløs internetadgang på udvalgte lokaliteter forsøg med at stille ledige kommunale lokaler til rådighed for iværksættere forsøg med afskaffelse af kontantkasser i borgerservice forsøg med

forsøg med fritagelse for myndighedsbehandling i dispensationssager om tilstandsændringer i områder omfattet af § tre i naturbeskyttelsesloven forsøg med dispensation fra kravet om adskillelse mellem botilbud og boligafdeling forsøg med mulighed for flytning af enker og enkemænd i ægteparplejeboliger til plejeboliger for enlige forsøg med obligatorisk digital selvbetjening efter lov om bygnings og boligregistrering forsøg med fritagelse for udarbejdelse og indsendelse af ligestillingsredegørelse hvert andet år forsøg med fritagelse for informeret samtykke til forebyggende sundhedsundersøgelser til børn og unge forsøg med kommunal inddragelse ved lægelig henvisning til vederlagsfri fysioterapi forsøg med etablering af partnerskabsprojekt i sundhedssektoren forsøg med ændret administration af borgerstyret personlig assistance forsøg med digital sagsbehandling forsøg med beskrivelse af udviklingsmål i stedet for konkret beskrivelse af bevilligede ydelser forsøg med mulighed for flytning af borgere i botilbud forsøg med fast tilskudsbeløb til brystproteser i stedet for

til parykker i stedet for en konkret vurdering forsøg med service via fælleskommunale

forsørgelsesydelse efter ophør af sygedagpenge forsøg med kommunalt finansieret lønudgift for visse unge i praktik som led i en uddannelsesaftale endelig forsøg med individuelt iværksætterforløb af op til tolv ugers varighed for nye iværksættere der har oprettet egen virksomhed som man kan høre er det jo nærmest syv og tyve selvstændige lovforslag vi

skal behandle og jeg vil sige at jeg glæder mig

vise hvad kommunalt selvstyre kan udrette det er vigtigt at frikommuneforsøget bliver så ambitiøst og ubureaukratisk som overhovedet muligt kommunerne får lov til at gå nye og andre veje men skal samtidig også vise at de kan skabe nye løsninger der kommer hele den kommunale sektor til gavn og det

det er vigtigt at kommunerne får mulighed for at finde ud af om der er en alternativ måde at gøre tingene på så den offentlige sektor kan køre lidt længere på literen når vi har verdens dyreste offentlige sektor

sidder her centralt på christiansborg med den store kogebog så lad os da give kommunerne frihed i opgaveløsningen den frihed som mange af dem ønsker sig kommunerne får frie tøjler på en række områder og får afprøvet hvad der virker og hvad der ikke virker og derefter kan man så udbrede de mest succesfulde projekter til resten af landets kommuner der vil være enkelte af de her projekter som vi fra venstres side kan være noget skeptiske over for men det nytter jo ikke kun at give frihed til de forsøg vi synes er en god idé vi må være

liberale at vi også giver frihed til de forsøg vi måske på

vil jeg bede regeringen om at komme ud af starthullerne og se på de forsøg der bevisligt har positiv effekt og derefter give de øvrige kommuner i landet lov til at gå i gang på disse områder vi bør således allerede nu plukke de lavthængende frugter og indføre de tiltag der kan blive til gavn for borgerne i alle landets kommuner venstre vil derfor presse på for at udbrede de bedste erfaringer så hurtigt som muligt venstre stemmer

er frikommunerne en blomst der er groet i vores have og som vi nu med glæde ser vokse sig stor

kommunerne frem for ved regulering af processer og tvang dikteret her fra christiansborg for selv om danmark er et

er det ude i kommunerne man er helt tæt på borgernes hverdag

der man har den bedste føling med danskernes ønsker og behov

regeringen nu gennemfører den fjerde runde af forsøget med frikommuner

for blot at give frihed på udvalgte områder til de kommuner som er med i forsøget der er ni kommuner med men frikommuneforsøget

er i virkeligheden først rigtig spændende for hele danmark når resultaterne fra de forskellige forsøg vi har sat i gang hjælper os til at vise nye veje for udviklingen af den offentlige service og velfærd det lovforslag vi så står med i hånden nu

de ni frikommuner mulighed for at afprøve en række nye forsøg det er forsøgsforslag som kommunerne selv er kommet med

tror på at det er kommunerne der selvfølgelig bedst selv ved

havde egentlig tænkt mig at jeg ville nævne nogle af de her forslag men

lave seniorjob med tilskud i private virksomheder

vil kunne hjælpe endnu flere ledige seniorer til at komme i arbejde derudover giver vi mulighed for at man i frikommunerne kan yde økonomisk støtte til venner og familie der hjælper med at passe en plejekrævende borger det vil give nogle bedre muligheder for at nogle borgere kan få en mere personlig hjælp

men vi tør gøre forsøget fordi det er inden for rammerne

nævne de mange forsøg som er med til

det tror jeg kan blive rigtig spændende at følge for

noget vi har behov for i danmark i de her år så er det at det nye erhvervsliv blomstrer frem at iværksætterne lykkes med deres ideer med deres ambitioner om at skabe nye virksomheder og der kan vi i hvert fald se at i de forsøg der ligger her blandt andet med lokaleudleje fra kommunens side man kan

nogle tanker om hvordan vi kan give en hjælpende hånd til de iværksættere som skal danne fremtidens erhvervsledere og senere også skabe fremtidens arbejdspladser i danmark

positivt de i alt tre og halvtreds nye forsøg skal være med til at vise hvordan vi fører danmark ind i fremtiden og hvordan vi former den velfærd vi alle sammen har gavn af og derfor synes jeg at frikommuneordningen og de mange nye forsøg der er med i den her runde er den helt rigtige måde

forhåbentlig kan være med til at vise os nogle nye veje og jo man kan godt være skeptisk over for noget af det det er vi også

kan se sig fri for at der er en enkelt ting hist og her

det lige nu det skulle gøres

konceptet er at nu prøver vi tingene af nu ser vi hvilken effekt der kommer ud af det og så må vi

her i folketinget forpligte hinanden på at vi får det evalueret rigtig godt og grundigt

de gode af dem kan blive lavet til lovgivning til gavn for hele landet så derfor kan

er i vores have at den blomst er groet jeg var lige ved at slå det op da venstres ordfører holdt sin ordførertale i de første artikler jeg kan finde om det

som idémagere men det er jo sådan at en succes

i hvert fald glade for at man nu kan sætte fjerde runde i gang af de her frikommuneforsøg i dansk folkeparti

prøve af ude i kommunerne

forsøg vi har jo været det meste af listen igennem

flytning af folk i sociale boligbyggerier uden deres samtykke derfor vil vi i dansk folkeparti nok her i

stille nogle opklarende spørgsmål om netop det forslag

det samlede lovforslag så vi kan afprøve endnu flere forslag ude i frikommunerne

forsøg med friere rammer for frivilligt og ulønnet arbejde ved offentlige kommunale virksomheder og vi giver lov til forsøg med etablering af gratis trådløst internet på udvalgte lokaliteter

det er ikke alle forsøg der lige er groet i de radikales baghave og det kunne

for socialdemokraterne det er det nok heller ikke for dansk

vi hylder faktisk det kommunale selvstyre også når de gør noget som vi måske ikke

hvis vi kun skulle lave forsøg med tiltag

der først skulle findes flertal for her i folketinget

var det i hvert fald ikke syv og tyve forsøg vi kom op på så var det måske kun et par stykker og så giver det hele jo ikke nogen mening derfor fordi vi hylder det kommunale selvstyre og fordi vi ønsker at give rum for forsøg der alle har til hensigt at afprøve om de nuværende regler og love kan udfordres

siger vi i radikale venstre i dag ja til lovforslaget og de syv og tyve nye

mere oplagte end andre men i stedet for at gå ind og finkæmme alle forslagene og fokusere på worst case scenarios

mener vi at man skal se fordomsfrit på de foreliggende forslag for frikommuneforsøgene skal jo ligesom det også fremgår af bemærkningerne

om at samarbejde med kommuner og regioner om at iværksætte en reform af den offentlige sektor med fokus på netop tillid ledelse faglighed og afbureaukratisering og hvis man vil det skal man også være parat til at springe ud i noget nyt og slippe kommunerne mere fri

hvorfor vi ligesom tidligere siger ja til den foreliggende samling af forslag til frikommuneforsøg

at som det her ser ud som den samlede pakke

vi vil derfor bede om at lovforslaget bliver delt

har mulighed for selv om vi godt kan høre hvor flertallet ligger

at forsøge at forhindre de af forsøgene som vi mener er principielt helt forkerte som sagt er det jo fint med frihed til kommunerne og fint med kommunalt selvstyre det går vi ind for alle sammen men er der grænser for frihed ja det er der for en hvilken som helst frihed på et hvilket som helst område der findes ikke noget der hedder absolut frihed det gør der heller ikke når vi taler om det kommunale selvstyre det er jo folketinget der

de lovmæssige rammer for kommunernes aktiviteter sådan skal det også være fordi

principper om borgernes retssikkerhed

om forsyningssikkerhed bare for at nævne nogle helt centrale elementer

der må vi bare sige at når vi kigger ned over den her lange stribe

hæfter vi os især ved nogle lovforslag der faktisk

faktisk at vi som folketing har en pligt til at sige

ligesom kan få en politisk afklaring af det der kan det ikke nytte noget at man bare gemmer sig

skal vi sige flotte ord om fornyelse og frihed og selvstyre og så videre

vores lovgivning herinde når de er blevet gennemført ingen tvivl om det men i de forslag vi hæfter os ved

er den gennemgående trend at det handler om at lette livet for myndighederne det handler ikke om at lette livet for borgerne

det er en diskussion som vi måske har mere og mere brug for

forstået som myndighederne på alle niveauer altså er til for borgernes skyld og ikke omvendt så vil jeg gerne lige kommentere

stritte i en grad så vi må sige at

kan købe en pakke hvori de indgår

at dagpenge og efterlønsmodtagere kan udføre frivillige ulønnede aktiviteter for offentlige virksomheder i kommunalt regi hvor der udføres sociale tjenesteydelser

har mulighed for at udføre frivilligt arbejde uden at der

fradrag i deres

ydelse men her taler vi jo altså om at der sådan set ikke er nogen principper forbundet med det andet end at kommunerne kan begynde at spekulere i at anvende frivillige som erstatning for ordinær arbejdskraft med alle de problemer

meget skal vi sige usømmelig og speget affære for kommunerne men også i forhold til forsyningssikkerhed borgernes sikkerhed de ansattes i gåseøjne frivilliges sikkerhed med

omfattet af og så videre alle de ting er der peget på i høringssvarene

en lang række andre fagforbund

mener vi simpelt hen bare man politisk skal sige klart og tydeligt at sådan en udvikling og anvendelse af de frivillige ønsker vi ikke

er bedre at stryge det og så tage en principiel diskussion her i salen af hvordan vi mener at frivillige skal anvendes ude i kommunerne det har vi også nogle synspunkter på det kan vi

må vi sige fra af principielle grunde

skal måske lige springe frem til to

ordningen hvor vi mener at man laver et dybt indgreb i de handicappedes rettigheder i forhold til personlig assistance den næste klump er tvangsdigitalisering som vi siger det for at gøre det nemt for enhedslisten og det ikke skal blive for langt af hensyn til formanden jeg tror at alle i salen ved hvad det

er der hele spørgsmålet om

enker eller enkemænd samlevere laver et dybt indgreb i deres ret til den bolig de nu engang har der er flere men jeg kan godt se på formandens truende adfærd at jeg skal se at

så det må vi jo vende tilbage til i den videre behandling undskyld det blev lidt langt formand

er jo allerede nogle rammer omkring det her projekt det jeg har behov for at høre ordføreren sige noget om er hvad der gør at man tidligere har

stemme for de her pakker hvor der jo også har været ting man har været mindre tilfredse med usikre på osv men at man så nu føler sig kaldet til

stemme imod det fordi vi har da også ting som vi synes er problematiske men vi har det sådan at

håbet kan jo være at noget af det man synes er dårligt faktisk falder ud med nogle dårlige evalueringer

hvorfor man tidligere kunne stemme for en pakke med forskellige ting

de forslag der lå til forsøg på det enkelte område vi fik en tilbagemelding fra ordførerne og vi foretog en samlet vurdering og sagde ved den tidligere pakke jamen der er ikke noget i den der er principielt uspiseligt

sige begrænser borgernes rettigheder

enig i at selvfølgelig kan man også sætte forsøg i gang som ikke

med det der forslidte udtryk

af samme kvalitet om man så må sige er det sådan at ordføreren har deponeret sin egen selvstændige tænkning ude hos kommunerne sådan at et hvilket som helst

skal vi bare sige ja til nej selvfølgelig er

bare siger ja til hvad som helst ja til et hvilket som helst ønske der kommer og hvorfor gør vi ikke det fordi vi som lovgivere herinde har ansvaret for at de principper der ligger i lovgivningen for eksempel om borgernes retssikkerhed

ønsker der kommer fra kommunerne stemmer de med principperne i den lovgivning vi har på sådan nogle vitale områder

er vi bare kommet til den konklusion at der altså er en række af de forslag der

bryder med de principper som vi står for og som vi egentlig også mener

ligger i lovgivningen på de her områder

og få afklaret om man synes det er i orden at bryde med de principper det synes vi ikke det er og det er derfor vi tager stilling til det her lovforslag som vi gør og at vi beder om at det bliver delt

i det demokratiske system overhovedet og hvor det alene er det der bestemmes i denne sal der

meningsmålinger vi har skulle tænke over når man taler

det er bevist med al tydelighed fra denne talerstol netop nu at det ville helt andet samfund så jeg går ud fra at ministeren glæder sig over at vi er andre der gerne vil bære på demokratiske spilleregler her og har tillid for det er faktisk meget godt at have præcis sådan en debat

er rammestyring og at det faktisk har betydning hvem man vælger til byrådene

de skal have frihedsgrader derude til at tilrettelægge tingene for

kan se at det faktisk ikke er ligegyldigt hvem vi vælger til byrådene det er faktisk nogle der vil borgernes vel og har frihed til det

ikke i alle spørgsmål skal læne sig op ad en argumentation som man så

har de jo bestemt inde på christiansborg så det kan vi ikke gøre noget ved det er sådan set ærgerligt i et lokalt demokrati derfor

slip kommunerne fri så vi får beslutningskompetencen så langt ud som muligt derfor er det da vort håb at det der nu er et forsøg bliver til dagligdag en dag bliver til virkelighed det må

er afgrænset og indhegnet og som man kan stoppe igen hvis det falder forkert ud så det er

imod et forsøg det er jo dræbende for al udvikling

det en dag ikke hedder forsøg og

ikke er begrænset til et antal kommuner

bliver noget der forvaltes i kommunerne sådan at borgerne bliver meget mere opmærksomme

er nogle der kun er centralister og ikke tør friheden

der kan man så tage stilling til hvilke folk man

gå videre hvis ministeren skulle få den gode idé at komme med mere af samme skuffe

en lang stribe af valgte mennesker i byrådene

har mere hjerte for det end der måske

debat herinde jeg har fuld tillid til at man fortsat bliver behandlet ordentligt

derfor er det jo vigtigt at få afprøvet nogle frihedsgrader så det ikke er stivbenede rettigheder der gør at det både bliver alt for bureaukratisk og alt for dyrt og alt for stivbenet

tillid til at mennesker fortsat bliver behandlet godt selv om kommunerne får større frihedsgrader også på de her

hvor de får lempet de regler og vedtægter og andre

en god dagsorden den giver vi fuld opbakning og vi synes det er helt rigtigt at man har modet til

helt med på at den dagsorden skal sættes og vi kan kun rose ministeren for at have sat den dagsorden og prøve at finde nogle gevinster og nogle fordele

to ting som gør sig gældende set fra vores synspunkt

kan vi ikke medvirke til at vi udvider den offentlige forretning hvis den konkurrerer mod det private erhvervsliv

så til det vigtigste punkt

ældre medicinske patienter eller folk der lider af stress angst eller depressioner

fra patienten det mener vi er for vidtgående det er vi simpelt

selv om det er en forsøgsordning og alt muligt andet

oplysninger og ikke krænke sådan helt basale personlige rettigheder så det punkt er vi altså nødt til at bede om bliver ændret omformuleret pillet ud eller noget for det det konservative

uden samtykke fra patienten kan indhente

lider af stress

en positiv tankegang men bryder bare med nogle basale rettigheder synes jeg

hvordan hun læser den indsigelse og det synspunkt jeg her afgiver på

er vi ikke nødt til at acceptere en eller anden form

for elastik i de her ting for at få tingene prøvet af

forsøg i ni forskellige kommuner

synes jeg måske ikke er så

mennesker der har nogle problemer og at databehandlingen er strengt

vi gør forsøget og det er jo som sagt et forsøg så

personlige rettigheder krænkelse og frihedsgrad

i den sammenhæng så jeg er på ingen måde enig i enhedslistens fremlæggelse men jeg synes overhovedet ikke

altså jeg kan da ikke forstå at der er nogen der i

som kommunal medarbejder at kunne hente folks personlige oplysninger i en patientjournal hvad tænker man på

tilkøbsydelser har jeg sagt at

nogle nye løsninger for de her folk som blev omtalt

og folk der lider af for eksempel stress med henblik på

det må bruges til det synes jeg da skulle være nok

udvikler og at man nytænker og at man ændrer

vi skal vinde på tyngden af argumenter og fornuft og gode ideer vi skal da ikke gøre noget der er hul i hovedet vi skal da ikke vinde ved at snyde og bedrage og gøre noget

mennesker det handler om for hvis man er ældre medicinsk patient hvis man er ramt af stress angst eller depressionslignende sygdom

jeg må bare sige at

kan jeg i hvert fald sagtens følge ordføreren for det var jo egentlig samme tilgang

da en meget alvorlig ting uden borgerens samtykke at udlevere sundhedsoplysninger det handler jo sådan set om borgerens ret til at have styr

der forslag som man måske aldrig nogen sinde havde håbet at se

bevidstheden om at man må være klar til

også haft samråd om spørgsmålet i kommunaludvalget

sådan at alt hvad kommunerne har ansøgt om er i det her lovforslag det her lovforslag er jo en bearbejdning

vi har jo fra regeringens side fremsat et lovforslag hvor forslagene er inden for grundloven inden for konventionerne inden for eu retten og jo også på en sådan måde at man som kommune ikke kan få en bedre økonomisk stilling på nabokommunens bekostning eller kan fremhæve sig selv ved at være en del af en frikommune

det må være sådan at der må være en rimelighed både i forhold til nogle af de grundlæggende ting i

til vores frihedsrettigheder og selvfølgelig også i forhold til økonomien

er frikommuneforsøget ikke et forslag om grænseløs frihed

et forslag om at prøve ting af som kommuner har mod på

som de tror vil gøre det bedre

være borger og som kan udvikle deres

jeg skal ikke give mange bemærkninger til til den sjældne forbrødring der er mellem enhedslisten og

som den konservative ordfører sagde så så sker det ikke så

charter for samspil mellem frivillig og offentlig opgavevaretagelse

blev lavet for vel efterhånden ti år siden

på en måde så vi kommer derhen hvor det ikke bliver til sådan en lidt gold diskussion om at nu skal de frivillige rykke ind

det offentlige rykker tilbage men som en diskussion der anerkender at man kan forskellige ting man kan en ting som medarbejder

socialforvaltning eller hjemmeplejen man kan noget andet som frivillig besøgsven eller som den der sidder og tager telefonen i en livlinje

to ting kan supplere hinanden og gøre at vores samfund bliver stærkere det er ikke en trussel hverken for det ene eller for det andet så den frivillighedsdiskussion håber jeg at vi får

bred deltagelse i men det synes jeg ikke skal lægge hindringer i vejen for

kan give mennesker mulighed for at være frivillige også på mere vidtgående måder

efterløn

den allerførste ros af at ting ser ser fine ud skal gøre at man straks springer til at udbrede det

men hvis det viser sig at vi inden det samlede forsøg er afsluttet

det her har også når det er testet ikke kun en gang men men i to tre gennemløb

vi skal drage de erfaringer og overveje om det er noget der skal kunne afspejles i den generelle lovgivning

at tage forpligtelser væk noget af det kommer vi

omstændigheder til at diskutere fordi vi jo blandt andet i beskæftigelsesudvalget har bedt

og en lille kreds af kompetente folk om at se på det de kommer til at se på nogle samme ting og derfor vil vi vende tilbage til det og der spiller frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet selvfølgelig også en rolle i deres syn på hvordan vi kan gøre det her enklere og

langt stærkere fokus på det der er beskæftigelsessystemets opgave

få ledige tilbage på arbejdsmarkedet snarere end at følge det ene og det andet og det syvogtyvende proceskrav

med den positive tilkendegivelse der er i dag har lovforslaget

tilgang til

hvis man har en bolig selvfølgelig skal mødes på en en fornuftig måde og ikke tvinges ud af den fra den ene dag til den anden

et blik for at en bolig også skal passe til beboeren

en enkemand i en bolig som passede rigtig godt til den afdøde hustru men som måske i virkeligheden har nogle faciliteter som som man ikke har brug for og der er en en venteliste af mennesker som har brug for de særlige faciliteter så er det en fornuftig

ting for kommunen at sige vi kan tilbyde dig en anden bolig vi kan hjælpe dig med at komme derover og få betalt indskuddet eller hvad det nu kan være den bolig vil passe bedre til de behov

om balancen mellem den enkeltes behov som sidder i boligen og andres behov som

brug for at komme dertil når det kommer til den personlige

til hele vores sociallovgivning ikke at der er noget ønske om at ændre på heller ikke fra kommunal side for så vidt angår den personlige

er det jo fuldstændig rigtigt at der er sat et stykke arbejde i gang

også i regeringsgrundlaget det er en meget vigtig diskussion der presser sig enormt meget på af mange forskellige grunde men så synes jeg da bare det var en god idé at vi tog den først sådan at folketinget fandt sine principielle ben i det her spørgsmål i stedet for at lade nogle konkludere på forhånd for det

også glad for ministerens bemærkning om at vi skal tillade forsøgene og

dermed er vi jo principielt enige om at det er fuldt legitimt at have en mening om at der altså er nogle forsøg man ikke synes skal sættes i værk

det vi bare beder om og det må ministeren jo så svare på er om ministeren vil være med til at dele lovforslaget

sådan at enhedslisten har mulighed for at stemme for de forsøg som vi synes er en god idé at sætte i værk og der er såmænd nogle af dem som vi ikke sådan politisk er enige i og stemme imod dem som er principielt

at der ikke er konkluderet på forhånd det der er tale om er et frihedssyn at andre end den her kreds som er valgt til folketinget nu kan få gode ideer

vil jeg overveje herre finn sørensens spørgsmål om opdeling men min umiddelbare holdning er at det synes jeg

ikke er rimeligt over for de mange partier som har tilkendegivet at de er villige til at stemme for et forslag vel vidende at der er noget der er lige fra partibogen og noget som de måske egentlig er imod

har viljen til at lade frihedssynet sejre netop fordi der

er de forslag som som vi finder ville give problemer i forhold til grundlov i forhold til eu lov i forhold til konventioner i forhold til at få særlige økonomiske fordele

set netop taget fra fordi det her ikke bare er en ønskekoncert for hvad som helst det er sådan set forsøg

med enighed andre med skepsis men vi kan lukke det der ikke kommer til at fungere og til gengæld blive mange

skal have mulighed for at bruge frivillig arbejdskraft som erstatning for ordinært ansatte med alle de problemer der følger af det det er jo konklusionen og det er det som den kommune ønsker

må man gerne gøre det

til ministeren og det er jo lidt i forlængelse af det her

sådan set uden at det skulle godkendes som et forsøg har godkendt nøjagtig det samme i fredericia kommune og der

så den vurdering at en godkendelse af det forsøg dermed i princippet betyder at der dispenseres fra kommunernes forsyningsforpligtelse og dagtilbudslovens formålsparagraf det er bare et enkelt eksempel på

bryder med nogle principper som vi ellers er enige om i folketinget jeg vil gerne høre

ministeren kan udfylde den mulighed

for at give en konkret dispensation det ændrer ikke på lovgivningen som sådan

er fuldstændig legitimt at have andre grænser

som vi som sagt i vid udstrækning lader definere af grundloven eu retten konventionerne og muligheden for at få økonomiske fordele man kan have langt snævrere grænser jeg har dem bare ikke fordi for mig der er synet på at de her ni frikommuner skal have lov til at prøve ting af også dem som jeg er enig i og også selv om det kan have vidtgående konsekvenser for borgerne det

når herre finn sørensen siger at der er konkluderet for så vidt angår de frivillige

at frivillige i højere grad bliver inddraget

plejehjem eller eller hvor det nu kan være og det får vi jo så fundet ud af hvad kan lade sig gøre og hvad kan ikke lade sig gøre

enig i at det ville være en krænkelse selv om det kun er en prøveordning af dem der bliver udsat for det altså at en kommunal medarbejder kan hente fortrolige patientoplysninger hos en læge uden at patienten personligt orienteret om det

det ikke bryde den fortrolighedsfølelse vi alle har

at de ting man drøfter med sin læge har man

at mennesker som har brug for at få en sammenhængende behandling kan få det og jeg synes

er hegnet godt og ordentligt ind i forhold til personoplysninger hvem der må have adgang til dem hvem der må bruge dem og at formålet er meget klart beskrevet nemlig at fordi vi har organiseret os med kommuner og regioner med forskellige opgaver så bliver vi nødt til at finde på måder hvor vi så at sige kan kompensere borgeren for det for jeg synes at vi skylder borgere som har svære sygdomme at de får sammenhængende behandlingsforløb uanset

medarbejdere har et regionalt eller et kommunalt ansættelsesbevis

det der er formålet og grunden til at det er hegnet omhyggeligt ind er lige præcis nogle af de bekymringer

er ældre medicinske patienter eller folk der lider af stress

den definition så kan en kommunal medarbejder af egen drift indhente oplysninger fra lægen om patienten uden den her persons samtykke det er da et kæmpestort brud på den personlige rettighed man har og det er da en krænkelse og en udvanding af det fortrolighedsforhold der er mellem patienten og lægen

er det jeg inderligt appellerer til ministeren om at pille det ud af det lovforslag

at andre skal tage sig af en så min holdning er at forsøget har et godt formål

at vi har organiseret os i henholdsvis kommune og region

ikke så meget i forbindelse med udveksling af data

at drøfte det mere generelt fordi evalueringen af kommunalreformen jo blandt andet viser at nogle af de steder hvor borgerne oplever at ting ikke fungerer er lige præcis dér

er afhængige af hinanden hvis borgeren skal opleve at få den bedste hjælp til at blive rask og komme tilbage

meget gerne i udvalgsbehandlingen og det synes jeg er en rigtig god idé

på baggrund af de her forskellige forsøg det som jeg gerne vil sige afslutningsvis er at man skal være klar over at det her ikke bare er en leg selv om det er forsøg

indgribende konsekvenser for de borgere som det vedrører det er derfor det er godt at vi har den her synes jeg

derfor det er godt at udvalgsbehandlingen er

grænser for også den her type af forsøg

ligner jo de tidligere frikommuneforsøg som vi har vedtaget og dermed er det også en opfølgning på det som jeg oplever som et

ofte med dybt forgældede foreninger og mennesker det er rigtig kedeligt når folk ender i denne situation og det er sket for andre end blot andelsboligejere under højkonjunkturen altså de gode tider det skete også for landmænd almindelige pensionsopsparere og sågar kommuner der endte med at

hvor de havde undervurderet risikoen det konkrete problem med swaplån skyldes at swaplånene er inkonvertible ofte med løbetider på omkring tredive år at lånet er inkonvertibelt gør at gældens værdi er afhængigt af renten og da renten har været faldende er gældens værdi steget

fordi renten ikke følger med ned når man har et swaplån det har skabt store problemer for nogle andelsboligselskaber var renten derimod steget havde de været så heldige at få barberet et pænt stykke af gælden boligers økonomi er svær at gennemskue og kompliceret

har løbet risici uden at være klar over det ligesom problemstillingen med swaplån og andelsboligforeningers økonomiske problemer utvivlsomt skræmmer en del købere væk fra andelsboligmarkedet da de ikke er sikre på

det er baggrunden for at venstre hilser forslaget der skal afhjælpe disse problemer velkommen men venstre undrer sig over løsningsmodellen for der er intet i dette lovforslag der indikerer at man rent faktisk får løst problemerne lovforslaget udspringer fra ministeriet for by bolig og landdistrikters rapport andelsboligforeningers anvendelse af

august to tusind og tolv konkret indeholder lovforslaget fire elementer for det første medfører lovforslaget at sælgers oplysningsforpligtelse skal udvides lovforslaget giver ministeren meget bred bemyndigelse til at bestemme hvilke nøgleoplysninger der skal oplyses

svært at gennemskue hvad det egentlig indebærer men der lægges op til at det handler om

formandstalen vedligeholdelsesplan energimærke og lignende for det andet indføres der med lovforslaget en oplysningspligt for finansielle virksomheder til andelsboligselskaberne

målet er at penge og realkreditinstitutter der har knyttet finansielle aftaler med en andelsboligforening skal

udlevere informationsmateriale til foreningen men det er altså fuldstændig uklart hvilken information

gives altså to meget brede bemyndigelser til ministeren

fungere i praksis udover at det uden tvivl vil gøre det mere kompliceret for andelsboligforeningerne og dermed få endnu flere foreninger til at opgive selv at drive andelsboligforeningen og i stedet søge administrationsselskaber for det tredje indføres der et to

forbud for en anden værdifastsættelse end anskaffelsesprisen fra det tidspunkt andelsboligforeningen er stiftet og til en privat udlejningsejendom er opkøbt til benyttelse af andelsboligforeningen det betyder at andelsboligforeningen i to år kun må fastsætte prisen

en markant regulering af andelsboligmarkedet i dag forholder det sig sådan at en privat udlejningsejendom er mindre værd end en andelsboligforening på grund af lejereguleringen så hvis man for fremtiden nødvendigvis skal vurdere en andelsbolig til samme pris som anskaffelsesprisen undervurderer man reelt andelsboligforeningens værdi venstre mener ikke er behov for yderligere af den slags markedsregulering for det fjerde indføres der en oplysningspligt for andelsboligforeningen til at oplyse om støtte ydet af staten eller kommunen til etablering af en privat andelsboligforening dette tiltag er meget fornuftigt de fire elementer skal sikre en bedre gennemsigtighed hensigten fejler altså ikke noget venstre ønsker også mere gennemsigtighed på andelsboligmarkedet

svært at vurdere om lovforslaget vil gavne gennemsigtigheden tre ud af fire elementer er enten meget brede bemyndigelser til ministeren eller yderligere regulering af andelsboligmarkedet dermed giver det ikke umiddelbart mere gennemsigtighed men komplicerer lovgivningen uden sikkerhed for forbedring af

og bedre forståelse af de økonomiske udfordringer lovforslaget har heller ikke reelle

er målrettet swaplån det virker besynderligt at lovforslaget er lavet med baggrund i swapundersøgelsen men ingen konkrete tiltag har i den retning i stedet er der en række tiltag på andre områder af andelsboligområdet som ingen synderlig relevans har i forhold til swaplån venstre vil derfor opfordre regeringen til at undersøge andelsboligmarkedet bredere og derefter lave en bred aftale på andelsboligmarkedet venstre vil meget gerne være med til at finde løsninger på andelsboligmarkedet så andelsbolighaverne kan være sikre på en mere holdbar løsning

ellers vil vi muligvis arbejde for en opdeling af lovforslaget venstre kan ikke støtte det samlede lovforslag som det ligger

baseret på den samme grundtanke det svarer til syv procent af den samlede boligmasse i danmark

alternativ til en ejerbolig men da det kørte derudad før krisen ja faktisk var der nogle der mente kunne købe hele verden gik der spekulation i andelsboligtanken og folk købte for dyrt og der var ikke styr

finansieringen af lån i andelsboligerne og

det er derfor jeg er glad for at der ligger det her lovforslag lovforslaget drejer sig nemlig om at gøre det meget mere gennemskueligt at købe en andelsbolig så køberen får et klart overblik over hvordan

ser ud nu og hvordan den ser ud i fremtiden så der ikke kommer nogen overraskelser der skal ligge nogle klare nøgleoplysninger

andelsboligforeningens økonomi drift regnskab

tilskud fra staten da de blev stiftet plan for vedligeholdelse og renovering rapport om ejendommens tilstand den enkelte andelsboligs økonomi og så videre

også glad for at vi tager parterne med på råd så vi får de rigtige oplysninger så de er forståelige for dem der skal købe og at det ikke samtidig kommer til at koste en formue

med de her oplysninger så er sælger nemlig sikker på at det er de rigtige oplysninger der ligger når han sælger sin andel

ved etablering af foreningen dansk folkeparti vil gerne medvirke til at gøre andelsboligmarkedet mere gennemsigtigt men vi mener at det her lovforslag har nogle mangler lovforslaget indeholder fire elementer

skærpes så der fremover skal udleveres nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og boligen før en handel

indgået aftaler om lån og eventuelt hertil knyttede finansielle aftaler med en andelsboligforening til at udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger

for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom det vil sige at man i de to år kun kan værdiansætte andelsboligforeningens ejendom til den pris den er købt til

i forhold til karensperioden at ministeren i en pressemeddelelse skrev

i lovforslaget står at den skal være på to år

til at oplyse om støtte modtaget af staten eller kommunen i foreningens årsregnskab i lovforslaget står der så at

bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler og nu er

at give ministeren ekstra bemyndigelse

hvad er det helt konkret for nærmere regler ministeren får bemyndigelse til der står i lovforslaget at

vil blive indført klare og entydige regler om sælgers forpligtelse og købers krav det er hensigten at der indføres regler der sikrer at køberen af en andelsbolig får de fornødne informationer til at kunne gennemføre en handel på et tilstrækkelig oplyst grundlag hvor der samtidig sikres en balance i forhold til de oplysninger som sælgeren pålægges at levere det undrer mig når det er hensigten at man så ikke har skrevet disse regler ind i lovforslaget er det så meningen at vi her i folketinget skal sige

reglerne kommer senere for mig virker det lidt omvendt at man vedtager et

i høringssvarene foreslår dansk ejendomsmæglerforening og ejendomsforeningen danmark

forpligtes til at aflægge regnskab efter erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning

at der bliver nedsat et hurtigtarbejdende udvalg der kan komme med et forslag til en modernisering af hele andelsboligloven hvordan forholder ministeren sig

ministeren til at vente med denne lov indtil vi kender reglerne og indholdet af loven samt at afvente den høring som by og boligudvalget har indkaldt til her i april hvor interessenter fra markedet er inviteret og kan bidrage yderligere til

bedre

vi glade for at vi med dette lovforslag øger gennemsigtigheden med andelsforeningernes økonomi så køberne får bedre chance for at gennemskue hvad de går ind

deres forening har en sund økonomi således bakker vi op om nøgleoplysninger for et højere internt informationsniveau hvilket øger gennemskueligheden af økonomien i foreningen

for køberen ligeledes bakker vi op om indførelse af karensperiode for anvendelse af valuarvurderingen og den offentlige ejendomsvurdering i de første to år efter en andelsboligforenings stiftelse så vi dæmmer

ejendomsvurderinger således støtter vi radikale som sagt i indledningen det samlede

et ønske om at gøre boligen til et investeringsobjekt og kredit og bankvirksomheder som har tjent gode penge på høje værdiansættelser

belåning af andelsbeviset har også mange andelshavere

meget optimistiske vurderinger udviklingen på andelsboligmarkedet har desværre sat mange familier i en svær situation hvor de reelt er teknisk insolvente og uden mulighed for at sælge deres bolig vi skal gøre hvad vi kan for at undgå sådan

det her forslag er et godt skridt på vejen til at sikre større gennemsigtighed for både køber og sælger den skærpede oplysningspligt for sælger

og i en lettere tilgængelig form synes vi specielt er rigtig godt

vi kan godt se at det her forslag ikke adresserer alt på andelsboligmarkedet men vi synes at det er et godt skridt på vejen og vi har forstået på ministeren at

og at interessenterne i øvrigt vil blive inddraget i den nærmere udmøntning af det her forslag

en stedfortrædende ordfører men så har jeg ligesom lagt niveauet for kvaliteten i min tilbagemelding andelsboligformen er grundlæggende en god boligform der lægger op til fællesskab

og tilgængelighed for de fleste og desuden en god boligstandard på nonprofitbasis sådan var det i hvert fald indtil der skete en skadelig markedsgørelse af denne sektor i

et spekulationenselement man kan vælge det ene man kan vælge det andet og man spekulerer i hvad der mon er det bedste under en given udvikling

det vil sige at alle der optager lån kan rammes af at have foretaget et dårligt valg

almindelige boligejere og det gælder også for folk der bare låner til forbrug og

sådan set heller ikke det gør bare et problem som

de kan vurderes på markedspris og sælges på markedspris

ved nogle oplysningsforpligtelser både for sælger og for de

rent principielt har vi i liberal alliance den opfattelse at det med oplysningspligt med fordel

kan aftales mellem parterne og ikke behøver at være noget

det her tilfælde vi synes at

sælger og køber af en andelsbolig må kunne aftale med hinanden hvad der skal oplyses vi synes at at finansielle virksomheder der yder lån til andelsboligforeninger bør kunne aftale med andelsboligforeningerne hvilke

det behøver folketinget sådan set ikke at blande sig i

ekstra regulering og symptombehandling som venstres ordfører har sagt her fra talerstolen er det fuldstændig korrekt

bliver taget for køb af den tidligere udlejningsejendom som så bliver til en andelsboligforening fordi den pris som udlejningsejendomme har er sat kunstigt lavt på grund af

udskyder man en mere reel værdivurdering med det

det sidste element

det synes vi virker som en meget omstændelig proces for andelsboligforeningen uden den store værdi i

kan stå mål med at man pålægger dem den pligt derfor er vi også imod det forslag så alt i alt vi er imod det hele og vil stemme imod

boligmarkedet spørgsmålet er om ministerens forslag vil få en afgørende betydning for at løse nogle af de problemer der i dag er på andelsboligmarkedet for det første handler forslaget

primært om at forhindre fremtidige problemer jeg kan ikke se at forslaget løser problemer for dem der er kommet voldsomt i klemme

et spørgsmål om forslaget overhovedet batter noget er der nok gods i ministerens forslag i stedet for de her lappeløsninger kunne det så ikke have været bedre med en gennemtrængende eller gennemgribende ændring af loven så vi kunne have fået en tiltrængt modernisering af andelsboligloven har ministeren tænkt disse tanker eller

ikke været på tale for måske er tiden nu

sat et gennemgribende arbejde i gang

kan få en andelsboliglov der lever op til vilkårene på nutidens boligmarked det er faktisk nogle af de ting

og nogle af de spørgsmål som vi gerne vil have svar på i udvalget når vi skal til at arbejde

egentlig meget hellere set at man var gået i gang med en gennemgribende modernisering af loven i stedet for de her lappeløsninger som vi tvivler meget vil komme til at batte

almindelige mennesker der er kommet op at hænge på alt for dygtige developere forkert rådgivning og uigennemsigtige regnskaber

den måde betragter jeg både venstres

er der behov for at får kigget på det lovforslaget bygger jo grundlæggende på den swaprapport som

baggrunden for rapporten var at afdække om der lovgivningsmæssigt skulle sættes ind over for risikable låneprodukter som swaplån men det viste sig og det er jo en meget vigtig konklusion her at swaplån alene ikke udgør et problem for de foreninger der

kommet ud i økonomisk uføre der er rigtig rigtig mange andre elementer der har indflydelse på

og det er vigtigt at foreningerne selv og de potentielle

kender den økonomiske situation i foreningen jeg har derfor med det her lovforslag taget et skridt for at øge gennemsigtigheden øge gennemskueligheden

med et helt særligt fokus på økonomien for det er det afgørende

det er et vigtigt og et godt alternativ til ejerboligformerne men også til at leje med de foreslåede krav som

øger vi helt klart informationsniveauet på to planer vi gør det for det første

økonomiske nøgletal for det andet gør vi det

ejendommens vedligeholdelsesstand og det er ret vigtigt at vi sikrer informationsniveauet internt i foreningerne for jeg tror der har siddet nogle helt almindelige mennesker i andelsboligforeningens bestyrelse

et lidt bramfrit sprog taget med bukserne nede af smarte udviklere smarte bankfolk og smarte developere

sikrer vi også køberen et fuldt oplyst grundlag for sit boligkøb

sådan blev tilstillet fem forskellige andelsboliger hun syntes egentlig hver for sig så rigtig

da man så fra pengemagasinets

fuldstændig umuligt at gennemskue fordi man skal ind og have fat i

hvad der er hæftelse for og ikke hæftelse for

har haft kontakt til realkreditinstitutterne finansielle institutioner der er villige til at levere nøgleoplysningerne jeg tror det er helt afgørende at nøgleoplysningerne fastsættes i en bekendtgørelse så kan jeg høre at der er

lidt udfordringer det er der jo altid når man

jeg kender det selv efter ti år i opposition til ministeren

tror at vi gennem udvalgsarbejdet her kan afklare en lang række

på den måde kan komme tættere på men det er klart at været svært at forhandle det hele på plads omkring nøgleoplysninger inden loven er vedtaget det synes jeg

at det er rigtig godt at få udformet noget hvor både

de finansielle institutioner er med arbejdet er skudt i gang vi har så småt indledt diskussionerne med interessenterne på området og alle

vil jeg gerne understrege både andelsboligforeningen samvirke købere og sælgere

derfor er det helt afgørende at vi får skabt den her gennemsigtighed og jeg har en klar forventning om at vi sammen med de forskellige interessenter finder nogle gode løsninger jeg svarer gerne på spørgsmål således at vi uddyber

række eksempler på meget uheldige værdifastsættelser i forbindelse med stiftelser af andelsboligforeninger mange af de nye andelshavere er blevet præsenteret for alt for optimistiske budgetter baseret på uholdbare vurderinger

er andelshaverne altså kommet i klemme og det er den trafik vi skal have sat en stopper for det synes jeg vi gør ved at indføre en karensperiode jeg kunne forstå at der var et par af ordførerne som var betænkelige ved den og nogle spurgte også til hvorfor

i første omgang havde vi efter drøftelser med med en række interessenter fastsat det til tre år

kan risikere at blokere lidt for at vi kan komme i gang

skævdelinger og interesser blandet sammen og det skal vi selvfølgelig forhindre og jeg tror ikke

lave de nødvendige forbedringsarbejder og komme i gang man skal huske

gælder ved nystiftelse af en

en ny der bliver bygget eller en stiftelse hvor nogle der har været lejere så går over til at blive ejere som andelshavere så jeg synes faktisk forslaget kommer hele vejen rundt og giver en gennemsigtighed lad mig så sige til

det er rigtig rigtig vigtigt at vi nu får sat fokus på gennemskueligheden

økonomiske nøgletal sådan at dem der køber en andelsbolig er sikre på hvad det er de køber de kan gennemskue hvad det er for en vedligeholdelsesstand ejendommen er i

kan gennemskue om der er ydet offentlig støtte

har sikkerhed for at de ikke bliver udnyttet af smarte developere det

tak for modtagelsen vi vil bestræbe os på at svare så godt som muligt

teknisk og der er meget man skal se til og så vil jeg kvittere for den høring

sige også i forbindelse med høringen for det virker lidt omvendt at ministeren først efter lovforslaget er fremsat vil indkalde

at det er lidt den omvendte rækkefølge

er det et kæmpeproblem for andelskronen og dermed for rentabiliteten i foreningen

særlige vilkår jeg skal også oplyse at i forbindelse med det her oplysningsskema vil der jo blive det der er vedtaget

rødt og grønt og gult lys ud for de enkelte lånetyper så det også bliver muligt at se det den vej rundt så jeg synes faktisk at vi har lavet vores hjemmearbejde men jeg er åben over for at tage diskussionen

er at der har været valuarer som har haft andre interesser sådan kan jeg forstå ministeren end en end en korrekt angivelse af værdien for boligen hvis problemet er valuarvurderingerne og visse

målretter regeringen så

nogle af lejlighederne og så kunne man vurdere op og så lå vurderingen langt over det man havde overtaget ejendommen til

vi beskytter lejerne mod at træde ind i en andelsboligforening på baggrund af budgetter som er udarbejdet

de skal foretage reelle vurderinger men vi kan aldrig gardere os som samfund mod at der er for smarte udviklere

til alle tider så det er en beskyttelse af lejerne

men man må sige at salgsprisen afspejler værdien

man overtager jo ejendommen efter det den er værd og hvis markedet ikke byder over i forhold til lejerne

markedsværdien som er afgørende i forhold til den del af det så det må være det man har overtaget ejendommen for som er det den er den er værd det vil jeg godt have lov til at sige men jeg synes faktisk at vi skylder ejerne eller de kommende ejere af andelsboligforeninger at sikre dem mod alt for smarte udlejere det gør vi via det her

ikke afspejle den reelle købsværdi så må man jo sige at købsværdien

som lejerne tilbyder de byder jo ind på en ejendom i det øjeblik den er til salg og der byder også andre interessenter ind

så er det sådan at så er det markedsprisen som lejerne får den til hvis de får den til den højeste pris

at så må det være den pris som markedet kan bære som man byder ind på som som lejer når man vil eje sin

sker der en ny værdifastsættelse den får en ny værdi og så er det jo ikke

den pris som den havde som udlejningsbolig det er jo ikke markedsværdien

samme som at sige at markedsværdien

af en rolls royce er den samme som markedsværdien af en

og begge dele er boliger men det er to forskellige boliger og de vurderes forskelligt de

ministeren holder fast i den gamle værdi som udlejningsbolig men det er jo ikke den reelle

efter salgspriserne nogle steder er det blevet lidt omvendt efter at krisen er kommet men det vi bare stille og roligt siger er det må være det markedet

til grund for de næste to år så vil vi gerne undgå at smarte markedsudviklere og smarte developere går ind og forsøger

så meget i klemme at de har anlagt retssager der kører retssager og så videre mod nogle af de her

folketingets retsudvalg sidste år udpeget en ny ombudsmand nemlig jørgen steen sørensen og derfor fandt vi i folketingets retsudvalg

til den tidligere ombudsmand hans gammeltoft hansen for hans arbejde i fem og tyve år

og tæt samarbejde med folketinget og også folketingets retsudvalg men også samtidig

tak for en rigtig god start til den nye ombudsmand nemlig jørgen steen sørensen og de ændringer

det sidste års tid her tænker vi i folketingets retsudvalg i særdeleshed på oprettelsen af

i ombudsmandsinstitutionen og også den

vi har som vi i retsudvalget jo gerne vil vil udbygge med ombudsmandsinstitutionen som er

korte besked jeg skulle give på vegne af et et samlet

retsudvalg dels en tak til den gamle ombudsmand

den nye ombudsmand som vi vi er meget tilfredse med og tilfredse med samarbejdet

det første år som det her beslutningsforslag godt

beretning for to tusind og elleve men det er alligevel en god lejlighed til

faktisk gerne kvittere for regeringen er helt enig med forslagsstillerne i

der indrejser opholder sig ulovligt i danmark

den forbindelse måske tillige arbejder ulovligt her i landet

der ikke har ret til at opholde sig her

skal naturligvis udrejse af danmark sker det ikke frivilligt ja så skal de jo så vidt muligt udsendes tvangsmæssigt

politiets foranstaltning regeringen prioriterer indsatsen højt og regeringen har i den forbindelse iværksat en række tiltag herunder en intensiveret myndighedsindsats på området lad mig her indledningsvis nævne et par af eksemplerne herpå politiets indsats på området er offensiv og rettet mod de relevante brancher og geografiske områder på baggrund af aktuelle risikovurderinger der er

samarbejde mellem skat politiet og det der hedder styrelsen for fastholdelse og rekruttering arbejdstilsynet og kommunerne i forhold til de såkaldte fairplayaktioner regeringen og enhedslisten har jo desuden

at der bliver afsat fem og tres million kroner årligt i to tusind og tolv og to tusind og tretten

million kroner over de næste fire år til en øget myndighedsindsats mod social dumping lad mig i øvrigt tilføje at regeringens fokus og målrettede indsats på området ikke er begrænset til initiativer på nationalt plan ulovlig indvandring er en udfordring for mange eu lande og derfor stod regeringen under eu formandskabet da også i spidsen for vedtagelsen af en omfattende plan mod lige nøjagtig ulovlig indvandring den er allerede begyndt at virke og vi kan se at blandt andet antallet af ulovlige indvandrere

over den græsk tyrkiske grænse er faldet

af de forskellige delelementer som indgår i

dog alligevel synes at være temmelig vidtgående

at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget og begrundelserne kommer her i relation til omfanget af den rejste problemstilling altså

antallet af udlændinge der opholder sig illegalt her i landet

henvises der fra forslagsstillernes side til en artikel i politiforbundets blad fra marts to tusind og tolv hvor betjente blev citeret for at det antagelig drejer sig om mellem tyvetusind og halvtredstusind personer allerede i oktober to tusind og tolv hvor en af forslagsstillerne bag beslutningsforslaget havde

fire af mine ministerkolleger i samråd

ikke stammer fra rigspolitiet der i øvrigt meget nødig giver sig af med at gætte

at ingen i sagens natur ved hvad

på nogen vis det gentager jeg ikke fordi jeg ikke anerkender at problemet eksisterer jeg ønsker blot at gøre opmærksom på at man bør være forsigtig med at henvise til tal der bygger på rene gisninger eller

gælder ikke mindst når man som forslagsstillerne så

række tiltag forslagsstillerne ønsker som en del af beslutningsforslaget nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe der løbende skal følge udviklingen samt sikre en koordineret myndighedsindsats på området i tilknytning hertil

foreslås myndighedsindsatsen på

jeg ikke kan genkende forslagsstillernes udlægning af at myndighedsindsatsen og det indbyrdes samarbejde mellem de relevante myndigheder på området er utilstrækkelig tværtimod

til at slå helt fast at der hos de relevante myndigheder på området er stor fokus på problemet og at de relevante myndigheder har et veletableret og godt samarbejde om kontrolindsatsen i forhold til udlændinge der opholder sig illegalt her i landet i forhold til politiets indsats

at der er behov for en offensiv indsats og jeg kan forsikre at der fra politiets side er stor opmærksomhed herpå kontrol

opholdsgrundlag foregår løbende som et led i

politiets opgavevaretagelse og der er tale om en ganske høj kontrolhyppighed indsatsen omfatter blandt andet løbende undersøgelser af udlændinges opholdsgrundlag rettet mod relevante brancher og geografiske områder

og udvist mere end to hundrede personer og det samlede antal udviste personer er siden oprettelsen af kontrolgruppen i oktober to tusind og elleve nu oppe på mere end fem hundrede personer

har også en række andre politikredse oprettet særlige særlige udlændingeafdelinger og indsatsen på området drøftes løbende mellem rigspolitiet og politikredsene politiet deltager endvidere i samarbejde med blandt andet skat og styrelsen for fastholdelse og rekruttering arbejdstilsynet og kommunerne i de såkaldte

opsøger myndighederne virksomheder herunder

et lovligt opholdsgrundlag aktionerne sker på baggrund af konkrete anmeldelser og i brancher hvor der erfaringsmæssigt træffes udlændinge

endvidere sammen med enhedslisten i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv at styrke indsatsen mod social dumping

i den forbindelse afsat i alt fem og tres million kroner årligt i to tusind og tolv og to tusind og tretten til en øget myndighedsindsats på lige nøjagtig det her område aftalen betyder at politiet skat og arbejdstilsynet har fået væsentlig bedre mulighed for at føre kontrol med virksomheder hvor der kan være mistanke om social dumping og i den forbindelse sikre en mere konsekvent håndhævelse af indsatsen en del af kontrollen foregår ved uvarslede aktioner der blandt andet indebærer at politiet med bistand fra styrelsen for fastholdelse og rekruttering kontrollerer om de ansatte i virksomheden

i to tusind og tolv blev der gennemført seks landsdækkende og atten regionale fællesaktioner mens der i to tusind og tretten vil blive afholdt mindst otte landsdækkende og

tyve regionale fællesaktioner

som led i finansloven for to tusind og tretten blev enige om at bruge yderligere hundrede million kroner over de næste fire år til at bekæmpe social dumping herudover foretager udlændingemyndighederne som led i deres opgavevaretagelse stikprøvekontroller med det formål at

er tilfælde hvor udlændinge der ikke længere har et gyldigt opholdsgrundlag fortsat opholder sig her

i den forbindelse adgang til at samkøre oplysninger fra styrelsernes respektive elektroniske

række andre myndigheders registre herunder for eksempel cpr registeret og e indkomstregisteret

linje at de forskellige myndigheders fokus på dette område skal fastholdes herunder at det tværfaglige samarbejde mellem de involverede myndigheder selvfølgelig skal fortsætte

er der efter regeringens opfattelse hverken behov for at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe på området

justitsministeriets side om indsatsen

er det vigtigt at fokus fastholdes

den indsats der allerede finder sted forslagsstillerne ønsker så endvidere at skærpe straffen for forsætlig bistand til ulovligt ophold her i landet samt for at beskæftige en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse strafferammen foreslås i den forbindelse forhøjet fra de nuværende to års fængsel til fem års fængsel der foreslås herudover indført en minimumsstraf på en års fængsel for overtrædelse af de nævnte bestemmelser

er det jo et generelt princip i dansk ret at domstolene

på baggrund af en konkret vurdering af

skal der tages hensyn til både formildende

skærpende omstændigheder derfor

at minimumsstraffe er et unødvendigt og samtidig et uhensigtsmæssigt middel for lovgivningsmagten til at give anvisninger om strafniveauet i såkaldte normaltilfælde straffelovrådet peger i den forbindelse blandt andet på at det vil være nødvendigt at fastsætte minimumsstraffen betydelig lavere end det ønskede udgangspunkt for

normaltilfælde hvis der skal gives plads til at fastsætte en passende straf også i mere sjældent forekommende tilfælde med formildende eller eventuelt særlig formildende omstændigheder fastsættes minimumsstraffen i stedet efter det ønskede strafniveau i normaltilfælde giver det ikke domstolene mulighed for at fastsætte en passende straf i de tilfælde hvor der er formildende eller eventuelt særlig formildende omstændigheder i en sag domstolene vil i givet fald være afskåret fra at fastsætte en straf der står i rimeligt forhold til forbrydelsens grovhed lad mig i den forbindelse nævne et par konkrete eksempler hvor en minimumsstraf på en års fængsel efter regeringens opfattelse vil være uden nogen form for proportionalitet eksempelvis

en far skyldig i i en periode på fire år at have bistået sin datter som han havde forældremyndigheden over med at opholde sig ulovligt her i landet landsretten lod i denne sag straffen bortfalde med den begrundelse at datteren ikke

opholde sig hos sin mor eller hos sin mormor i hjemlandet burde tiltalte i denne sag det er

klart nej som et andet eksempel kan jeg nævne en dom afsagt af højesteret i november to tusind og ni hvor tiltalte i nogle måneder i et meget begrænset månedligt timeantal havde fået gjort rent i sit hjem af en udlænding der tidligere havde haft opholdstilladelse her i landet som au pair men hvis opholdstilladelse siden var ophørt den pågældende blev i denne sag idømt en bøde på fyrretusind kroner også i denne sag forekommer en straf på en års fængsel uproportionalt men naturligvis er der også mere alvorlige sager som eksempel herpå

jeg nævne en dom som vestre landsret afsagde i to tusind og fire hvor tiltalte der tidligere to gange var straffet for at beskæftige udlændinge uden arbejdstilladelse blev idømt ubetinget fængsel i tyve dage for gennem to måneder at have beskæftiget to udlændinge uden arbejdstilladelse

blev en tiltalt af østre landsret idømt en bøde på tohundredetusind kroner for på sit autoværksted i en periode på cirka tre måneder at have beskæftiget fire polske statsborgere uden fornøden arbejdstilladelse endelig vil

at der er tale om sager af meget forskellig karakter men også at det nuværende strafniveau er passende det drejer sig om

afsagt af østre landsret i to tusind og syv hvor tiltalte blev idømt fængsel i tre år og seks måneder for menneskesmugling ved i seksten tilfælde mod betaling at have formidlet proformaægteskaber og rådgivning og derved bistået kinesiske statsborgere med ulovlig indrejse

den anførte baggrund ikke støtte forslaget om at indføre minimumsstraffe for hjælp til og ansættelse af udlændinge uden lovligt ophold eller forslaget om en strafskærpelse der lægges med beslutningsforslaget endvidere op til at der skal etableres kontrolforanstaltninger i sundhedsvæsenet for at stoppe misbrug af falske eller lånte sundhedskort hvorved udlændinge der opholder sig her i landet illegalt uberettiget får adgang til sundhedsydelser den problemstilling vedrører selvsagt sundhedsområdet der hører under ministeren for sundhed og forebyggelse om adgangen til sundhedsydelser

sådan udlænding ikke ret til løbende behandling med videre hos almenpraktiserende læger eller praktiserende speciallæger hvorimod de vederlagsfrit har adgang til akut sygehusbehandling det være sig skadestuebehandling eller indlæggelse på de offentlige sygehuse

eller forværring af en kronisk

er endvidere mellem overenskomstparterne på området indgået en aftale om kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre mod uberettiget brug af sundhedsvæsenets ressourcer fra sundhedspersonalets side for så vidt angår muligheden for at forsyne sundhedskortet med

har ministeriet for sundhed og forebyggelse oplyst at sundhedskortet ville kunne forsynes med et sådant og herefter kunne anvendes som id kort det vil imidlertid medføre ganske betydelige merudgifter til produktion implementering og

således cirka tolv kroner dyrere at fremstille

udskiftning af de nuværende cirka fire

millioner sundhedskort vil når udgifterne

den personlige betjening i det kommunale borgercenter medregnes beløbe sig til minimum minimum fire hundrede og halvtreds million kroner hertil kommer de merudgifter der vil være forbundet med den løbende udskiftning af kort med navne bopæls og lægeerklæringer

millioner kort på årsbasis herudover

omkostninger forbundet med udskiftningen af de terminaler der i sundhedsvæsenet anvendes til læsning af

er herudover væsentligt at være opmærksom på at et foto på sundhedskortet ikke nødvendigvis vil kunne sikre mod misbrug det skyldes at de blå eu sygesikringskort der kan udstedes til eu

eøs borgere og som efter eu reglerne giver ret til behandling i danmark ikke er forsynet med foto da der som nævnt ikke er konstateret problemer med misbrug af sundhedskort eller sundhedsvæsenets ressourcer ja så finder regeringen ikke behov for at de nuværende sundhedskort forsynes med foto eller at regionerne bør pålægges at etablere særlige kontrolenheder

som en del af beslutningsforslaget endvidere også at kontrollen med udstedelsen af skattekort til udlændinge skal øges det foreslås i den forbindelse at skat skal have dokumentation for lovligt ophold før et skattekort kan udstedes til en person det er selvsagt et spørgsmål der hører under skatteministeriet såfremt skat skulle have mulighed for generelt at undersøge udlændinges opholdsgrundlag før et skattekort udstedes

hertil kommer at skat og styrelsen for fastholdelse og rekruttering allerede har udviklet en it løsning hvorefter arbejdsgivere der ansætter tredjelandsstatsborgere med et skattekontonummer underrettes om deres ansvar for at sikre sig de ansattes ret til ophold aktuelt arbejdes der på at udvide denne løsning til at omfatte en større gruppe af udlændinge

etablere en løsning som foreslået

støtte beslutningsforslaget på dette punkt endelig indgår det som en del af beslutningsforslaget at regeringen skal iværksætte en landsdækkende kampagne om de negative konsekvenser af tilstrømningen af udlændinge med illegalt ophold her i

der er oprettet en hotline som alle der observerer mistænkelig udenlandsk arbejdskraft kan ringe ind til men som imidlertid kun få danskere kender til

om det kun er et fåtal af danskere der er klar over at de

har muligheder for at rette henvendelse til enten politiet eller udlændingemyndighederne med en mistanke om at en eller flere personer opholder sig illegalt her i landet det tror

hen ikke er rigtigt allerede af den grund

jeg ikke se noget formål med en landsdækkende kampagne i

til den hotline der er oprettet

jeg oplyse at den ikke som anført af forslagsstillerne er oprettet med henblik på modtagelse af opkald om mistænkelig udenlandsk arbejdskraft hotlinefunktionen er derimod oprettet med henblik på modtagelse af opkald ved mistanke om at en udenlandsk virksomhed udfører arbejde i strid med anmeldepligten i registreret for udenlandske tjenesteydere

hedder rut registeret samt ved mistanke om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen

regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget som nævnt indledningsvis

illegale ophold her i landet selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt

jeg sige at udlændinges illegale ophold her i landet så afgjort

som regeringen har fokus på og som var inde på prioriteres den også højt

som nævnt er politiets indsats på området offensiv og rettet mod brancher og geografiske områder på baggrund af aktuelle risikovurderinger ligesom der er et veletableret samarbejde mellem de relevante myndigheder

de såkaldte fairplayaktioner som sagt har regeringen og enhedslisten endvidere afsat fem og tres million kroner årligt i to tusind og tolv og to tusind og tretten og yderligere hundrede million kroner de næste fire år til en øget myndighedsindsats mod social dumping

som det fremgår mange initiativer allerede iværksat og på den baggrund

ved andre lejligheder så derfor forstår jeg ikke at ministeren giver

er en koordineret indsats

og at problemet faktisk er steget i omfang inden for de senere år blandt

som skriver at et digitalt skattekort giver illegale udlændinge job i kommuner

tekniske forklaringer på at det er meget vanskeligt at gøre noget ved det men vi er altså i en situation hvor de

at kommuner kan forhindre at udlændinge som ikke har opholdstilladelse bliver ansat i det offentlige det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt

sted er undergravende for den måde som vi har indrettet vores samfund på jeg forstår heller ikke at ministeren siger at der er kontrolforanstaltninger i sundhedsvæsenet

hvor mange kontrolforanstaltninger er der

jeg citerer danske regioner har oplyst at der ikke er etableret særlige kontrolforanstaltninger så er

fanget nogen kan man sige jeg vil håbe at justitsministeren i hvert fald vil gennemgå

anerkender vi det det og det er jo også derfor at regeringen har løftet den her

er sat en hel masse rigtig gode initiativer

arbejdes der i øjeblikket på at udvide så de kommer til at omfatte en større gruppe af udlændinge

to tusind og tolv står der at ifølge politiet lever titusindvis af udlændinge under jorden i danmark en del af forklaringen er at illegale indvandrere låner andres identitet

sig sådan at statsforvaltningen udsteder opholdsbevis til omkring seksogtyvetusind eu borgere om året

at der er nogle af de seksogtyvetusind det er et cirkatal der forsøger at snyde sig ind i danmark

løbende havde en efteruddannelsesindsats

er noget efteruddannelse men man kunne godt overveje at have mere og som det andet at

er udviklingen på området så mange har vi fanget og så mange nye initiativer er iværksat for at klæde medarbejderne

det er noget som foregår i en dialog mellem myndighederne

sætter det her på dagsordenen og har sat det på dagsordenen eksempelvis via en omfattende indsats mod social dumping

med enhedslisten sat ret mange penge af til

set er den mest offensive måde at håndtere det på

at der er et problem det er der det tager vi fat på vi prioriterer pengene til det indsatsen bliver forstærket vi samarbejder også

i en meget stærk fælles koordineret indsats

vi allerede heldigvis nu kan se effekterne af

eksempelvis at det vil koste i omegnen af en nul milliard kroner at gøre det som

illegalt og ulovligt i danmark det kan man reflektere lidt over

helt tilfreds med den meget faste indsats som regeringen

som vi selvfølgelig følger tæt og som man kan se følges tæt på en måde som betyder at der løbende tilføres ekstra ressourcer til det her område

det er et problem vi skal have bedre fat om derfor

vi vil ikke acceptere at folk kommer til danmark opholder sig her på et ulovligt grundlag og måske endda misbruger

der skal sikre en bedre koordination mellem de forskellige myndigheder der håndterer problemet

vi positive over for den del af forslaget der handler om at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe

dog vores erfaring at det nok skal være en hurtigtarbejdende tværministeriel arbejdsgruppe

er der i den grad behov for så man i højere grad end i dag kan indsamle koordinere og systematisere indsatsen mod illegal indvandring det andet element i beslutningsforslaget går

og der ønsker dansk folkeparti at der skal indføres minimumsstraffe

en års fængsel og op til fem års fængsel for at hjælpe udlændinge der opholder sig ulovligt i danmark

dansk folkeparti er vi helt enige i at det er helt og aldeles forkert at hjælpe indvandrere til at opholde sig ulovligt i danmark og arbejde uden arbejds og

vi går ind for normale straffe hvor domstole i højere grad har mulighed for at anlægge en vurdering

mener vi i venstre at en strafferamme på minimum en års fængsel er en relativt hård straf sammenlignet med forseelsen og ikke mindst sammenlignet med strafniveauet i øvrigt og derfor kan vi i venstre ikke bakke op om den del af forslaget justitsministeren har jo givet et par gode eksempler

problematisk med sådan en minimumsstrafbetragtning som det tredje element i lovforslaget foreslås en styrket myndighedsindsats over for udlændinge der opholder sig ulovligt i danmark

omhandler henholdsvis øget kontrol i sundhedsvæsenet og øget kontrol med udstedelse af skattekort endnu en gang må vi sige at vi anerkender dansk folkepartis intentioner med forslaget men vi savner en lidt mere grundig dokumentation for hvad det har af administrative såvel som økonomiske konsekvenser

beregninger holder vand men i så fald

det vil koste nogle penge at gøre det som dansk folkeparti foreslår

vi skeptisk over for det afslutningsvis

foreslås en landsdækkende kampagne der blandt andet skal oplyse

der observerer mistænkelig udenlandsk arbejdskraft kan ringe til

kampagne har vi i venstre ikke noget imod vi er generelt fortalere for

er positivt stemt over for intentionerne bag

samlede beslutningsforslag men vi stiller os tvivlende over for om nogle af de initiativer der lægges frem med

undersøgt tilstrækkelig grundigt med hensyn til økonomi og administrative konsekvenser og

ikke støtte beslutningsforslaget men jeg vil godt sige

ikke er enige med justitsministeren i at det her ikke er et voksende problem det er et voksende problem og det bliver vi nødt til at agere politisk på vi tror ikke

at de initiativer som regeringen har sat i søen er tilstrækkelige slet ikke når man sammenligner dem med

massive og voksende pres der er på danmark

rekordstort antal asylansøgere der kom i to tusind og tolv hvoraf en del

under jorden og opholder sig ulovligt i danmark

at ministeren på ingen måde er interesseret i

er noget der udvikler sig fra dag til dag og det er meget alvorligt jeg

om et halvt eller et helt år at de initiativer regeringen har taget langt fra er tilstrækkelige til at dæmme op for

derfor indgår vi også gerne i en dialog om

vi i fællesskab kan sikre at udlændinge der har lovligt ophold i danmark er velkomne og føler sig velkomne men at udlændinge der opholder sig ulovligt i danmark måske misbruger vores ydelsessystem

oplever at det er sværere og sværere at opholde sig

det er et problem som vi i fællesskab kan begrænse men det forudsætter jo at regeringen er villig til at gøre andet end bare at henvise til de initiativer de har taget sammen

eller anerkender ordføreren at det også var et stort problem dengang ordførerens parti sad i regering og hvis ordføreren anerkender det

ordførerens parti og regeringen sådan helt konkret for at forhindre det her problem i

vilkårene for at opholde sig som asylansøger i danmark trækker det flere asylansøgere til

er typisk mennesker som godt ved at de ikke bliver anerkendt som asylansøgere det

til enhedslisten i forhold til hvad den tidligere regering gjorde

hvis man bliver taget i at opholde sig ulovligt i danmark

indrejseforbud i en række år og det var noget vi strammede meget op på vi strammede også kraftigt op på mulighederne for at søge

yderligere ting som familiesammenføring humanitær opholdstilladelse og

at spørgsmålet om asylansøgere

er den mindste del af det her problem der vil jeg gerne lige henvise til det som

forslagsstillerne også har henvist til nemlig at de her tal på tyvetusind halvtredstusind udlændinge

jo er tal der er

og vi ved alle sammen at det er et skøn og en vurdering men det er

måske nok deromkring og at det jo er en vurdering der fremkommer eller i hvert fald bliver offentliggjort den niogtyvende marts to tusind og tolv

illegal arbejdskraft det tror jeg vi kan være enige om og så er det bare jeg spørger hvad har ordførerens parti konkret gjort

valgdatoen i september

der er taget en lang række initiativer i vores regeringstid i forhold til til folk der opholder sig

enhedslistens synes det er et stort og alvorligt problem

i danmark og uden overenskomst og

der kunne jeg godt savne lidt sammenhæng

jeg kan ikke erindre at de forslag som vi lavede i vores regeringstid i forhold til indrejseforbud og andet

jo desværre nogle lidt skræmmende ting om hvad der foregår i nogle af de sydeuropæiske lande i forhold til at tillade illegal arbejdskraft

tjene flest penge og hvor det er lettest at opholde sig illegalt og det er

derfor har vi jo da vi sad i regering det kan

diskutere men forudsætningen er jo at regeringen vil noget

jo altså også og det synes jeg måske lidt at dansk folkeparti

dansk folkeparti og venstre er helt enige om

man jo på fælleseuropæisk plan hvis ellers ministeren ønskede at gøre noget hvilket det ikke tyder på ændre den

lettere at afsone i hjemlandet det ville afholde nogle af dem der opholder sig illegalt i danmark og for

begår kriminalitet det kan være rumænere

en stor gruppe fra at rejse tilbage til danmark hvis de risikerede at afsone i hjemlandet i

danske fængsler så danmark kan løse en del af problemet og eu kan være med til at løse en del

attraktivt at være asylansøger i danmark eller meget mere attraktivt end i en række andre lande er i hvert fald den forkerte vej så man kan jo starte med

nogle af de ændringer af asylsystemet

med enhedslisten og som det radikale venstre også

men vores overordnede principielle synspunkt er at vi selvfølgelig til at bekæmpe illegal indvandring til danmark og at udlændinge opholder sig illegalt

og at regeringen afviser de forslag der er fra dansk folkeparti

jo den her arbejdsgruppe som dansk folkeparti

man kunne eventuelt se på noget af det som bliver misbrugt i øjeblikket nemlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse det vælter ind med ansøgninger om

venstre og drikker en kop kaffe i justitsministeriet men vi venter

bidrages der ikke til at løse problemet med illegale udlændinge de enkelte

elementer i forslaget er nærmere udtryk for symbolpolitik

effektfulde løsninger lad mig give nogle eksempler på at elementerne er mere symbolpolitik end

det lyder meget fornemt men faktum er at vi har at gøre med meget sammensatte grupper af udlændinge der er i landet ulovligt det kan være alt lige fra studerende over bygningsarbejdere hvis opholdstilladelse er udløbet til asylansøgere der har fået endeligt afslag på asyl og derfor er gået under jorden

er således ikke tale om én gruppe og

i et udvalg

er at de relevante offentlige myndigheder på alle områder løbende og målrettet arbejder med de problemer der nu engang ligger under deres respektive ressortområder og det gør de allerede derudover ønsker forslagsstillerne

skærpe strafferammen for hjælp til og ansættelse af udlændinge uden lovligt ophold i danmark i dag er det sådan at man kan få op til to års fængsel for at ansætte illegal arbejdskraft og derudover er

strafferammen ligger allerede i den høje ende og sådan skal det også være men det er en illusion

at problemerne med udlændinge der opholder sig

bare forsvinder hvis man hæver strafferammen fra eksempelvis to til fem år i stedet for

forslagsstillernes opmærksomhed forbi at der netop er sat massivt ind på dette område derudover er jeg nødt til at bemærke at det vil virke helt ude af proportioner med

at ansætte en murer med rod i opholdspapirerne straffes langt hårdere

moskeer om fredagen i basarer og lignende også her virker det til at være gået forslagsstillernes opmærksomhed forbi at der allerede er sat massivt ind som justitsministeren også var inde på set med socialdemokratiske briller skal man fra politisk side

at overlade patruljeringsmønstre og planlægning af aktioner til politiet selv politiet foretager allerede kontrolbesøg i basarer såfremt de finder det nødvendigt og formålstjenligt folketinget skal ikke agere politiinspektører det klarer politiet fint selv

indeholder beslutningsforslaget også en række yderligere elementer som følger beslutningsforslagets generelle røde

løsning på problemerne med udlændinge der befinder sig ulovligt i danmark der er allerede effektfuld lovgivning og initiativer for at nedbringe antallet af illegale udlændinge kommuner politi udlændingemyndigheder og andre offentlige instanser samarbejder allerede massivt om denne indsats socialdemokraterne kan derfor ikke

konkret det har da ikke så meget at gøre med symbolpolitik synes jeg som jeg også

har læst op tidligere jeg tror det var i mit spørgsmål til justitsministeren har politiken jo beskrevet hvordan digitale skattekort giver illegale udlændinge job i kommunerne

jeg citerer fra artiklen de private arbejdsgivere har sagt det længe og nu følger de kommunale trop med en klar appel til regeringen stop de vildledende skattekort hellere i dag end i morgen flere kommuner er uforvarende kommet til at ansætte udlændinge der ikke har en dansk arbejdstilladelse alle udlændinge bliver nemlig per automatik forsynet med et digitalt skattekort og dermed registreret som danske skatteborgere

man udsteder et skattekort kontrollerer man lige at opholdstilladelsen er i orden det er da ikke symbolpolitik det er da ret

at de forholder sig til de konkrete borgere og

affære at indføre en generel kontrol af samtlige borgere der skal have udstedt et digitalt skattekort mener jeg ikke er en løsning det mener jeg

ikke enige med forslagsstillerne først til omfanget vi kender jo i sagens natur ikke det præcise

oplevelsen af problemet

opfattes som akut og påtrængende af et flertal af danskerne

ikke så afgørende men sagen er bare

om de negative konsekvenser og skadelige effekter ved tilstrømningen af udlændinge

det er jo en tilståelsessag

få penge til at føre kampagner for det på den her måde

vi jo allerede komme ind på midlerne

jo alle at det er sådan noget pyntegrønt som politikere

er ved at lave ser lidt nøgen ud

om den igangværende indsats hvad ved man om samarbejdet mellem myndighederne i

lever fuldstændig op til min tanke om

holdning til venstres politik på det område nemlig at det er ren symbolpolitik altså rent pyntegrønt

til gengæld enige med venstre vi er principielt imod minimumsstraffe

der bliver ramt af minimumsstraffe

en hårdere straf end minimumsstraffen det er de små syndere det er moren

ikke tør sende sin ti årige dreng tilbage til thailand

hjælpe ham til at opholde sig under jorden i danmark det kan vi blive enige om

i orden at sætte hende en år i fængsel fordi hun gør

fuldstændig skævt

så er der de to sidste forslag

kontrol med adgang til sundhedsvæsenet og udstedelse af skattekort

står slet ikke mål med problemets omfang og det siger

foreslået fordi vi tror at vi ved bedst

foreslået fordi vi gerne vil have at nogle kloge mennesker sætter sig ned og kigger på hvordan man kan gøre det bedre

og der hele tiden kommer illegale udlændinge til danmark

række konkrete forslag og jeg kan altså ikke forstå uanset om man er radikal eller hvad man er at man for eksempel har et problem med at

hvorvidt folk der har adgang til vores sundhedsvæsen også rent faktisk har den adgang

argumentationen med at hårdere straffe ikke må indføres på det her område fordi vi har lavere straffe for

et argument for at hæve straffen for voldtægt

forstå hvorfor vi skal bruge en hundrede og ni og halvfjerds folketingsmedlemmer til at stemme

sundhedsvæsenet og skattekortet

halvtreds million

her med sundhedskortet som har været fremme

ministeren havde med i sin besvarelse stammer fra det som sundhedsministeriet har oplyst

cirka fire hundrede million kroner der kunne godt være en længere indfasningsmodel

kunne jo godt for eksempel sige at de udlændinge der kommer til danmark og som ønsker at få et sundhedskort selv kunne betale for at få et sundhedskort der er masser af måder det

der kommer til vores sundhedsvæsen og siger at de har krav på behandling kan

jeg er sikker på at hvis der er politisk vilje til det kan man køre de registre der har styr på hvem der

med de registre som skat har og så kan man se om der udstedes skattekort til en der må få et skattekort eller ej jeg forstår simpelt

om at kunne skille ting fra hinanden

det skal igennem folketinget vi laver love

nogle andre der sørger for at vores love realiseres at der

jo ikke sådan at fordi vi ikke vedtager et beslutningsforslag med de

myndighederne gør jo en masse ministeren gør en masse ministrene gør en masse det behøver vi altså ikke

og gøre noget dér for det er jo dér

så meget for at lytte til fagpersoner ikke når det nu kommer til stykket

ikke mit spørgsmål mit spørgsmål er har det radikale venstre altid stemt imod nedsættelse af tværministerielle arbejdsgrupper og har det radikale venstre aldrig selv foreslået at det på nogle områder

er kommet med noget fornuftigt har det bare været sådan at

sagt årh nej ikke nu igen nu kommer folketinget og pålægger os noget de gider det egentlig ikke men de mødes en gang om

eller er virkeligheden ikke at

på

til for eksempel social dumping et initiativ som heldigvis gennem vores gode venner i enhedslisten er blevet til noget der er afsat mange millioner kroner over de næste år til at sikre at danske lønmodtagere ikke sættes skakmat af uhæderlige firmaer det stærke myndighedsarbejde og samarbejde foregår allerede i dag hvor der er et veletableret samarbejde mellem skat politi arbejdstilsynet kommunerne og styrelsen for fastholdelse og rekruttering en mere koordineret myndighedsindsats kan man vel næppe komme i tanke om og det er svært at se hvad man faktisk kan ønske sig mere der foregår hele tiden et hav af kontroller som skal afsløre om udlændinge opholder sig i danmark

hvis de sendes ud og vender tilbage og vi finder at det på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt forslaget indeholder også et

om minimumsstraf her er straffelovrådet jo netop kommet med deres anbefalinger til det spørgsmål de fraråder brugen af disse minimumsstraffe og det anerkender vi i sf og lægger os op ad

man kunne dykke ned i men det skal vi undlade her vi tror forslagsstillerne allerede nu kan se hvilken vej det blæser også for sfs standpunkt og vi kan ikke

rette en grim fejl folketingsvalget var altså den femtende september og ikke

som jeg kom til at sige det beklager jeg meget men heldigvis fik jeg selv rettet det inden der var nogen

støtte forslaget jeg kan tilslutte

fremførte og de argumenter som

også de retspolitiske argumenter som ordføreren fra venstre fremførte så jeg behøver ikke gennemgå hvert enkelt element i forslaget

konkret mener om dette eller hint men jeg vil i hvert fald gerne kommentere forslaget om at sundhedspersonale der hjælper udlændinge

skal anmelde disse udlændinge til politiet efter endt behandling vi synes det er en ualmindelig dårlig idé at gøre sundhedspersoner som læger og sygeplejersker til en slags politi eller kontrolmyndighed deres job er at pleje diagnosticere behandle og forebygge sygdom

vi jo risikere at mennesker der har behov for akut lægehjælp ville undlade at søge den hjælp det ville i sidste ende kunne koste menneskeliv

betyde at smitsomme sygdomme ikke blev behandlet og derved fik mulighed for at brede sig vi vil simpelt hen kunne risikere at en mor der opholder sig ulovligt i danmark vil undlade at søge lægehjælp til sit barn eller vente indtil det er for sent af angst for at blive smidt ud

virker det også temmelig underligt at dansk folkeparti foreslår at det kun er akut lægebehandling der skal kunne ydes til udlændinge uden gyldigt opholdsgrundlag for

er det jo sådan allerede i dag et andet punkt dansk folkeparti tager fat i er misbruget af udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked at det er et kæmpe problem er vi fuldstændige enige i i enhedslisten netop derfor stod bekæmpelse af social dumping jo også meget højt på enhedslistens dagsorden

det daværende folketingsflertal som dansk folkeparti var en del af at komme igennem med en lang række af de løsninger som det nu er lykkedes at komme igennem med efter at vi har fået en ny regering og et godt samarbejde mellem enhedslisten

og og regeringen om at bekæmpe

lige for at friske op hvilke resultater vi faktisk har nået

om en massiv kontrolindsats fra myndighedernes side og skulle jeg lige hilse og sige et meget effektivt tværministerielt samarbejde mellem arbejdstilsynet skat politi og for den sags skyld også justitsministeriet og transportministeriet der er afsat omkring en hundrede og tres million

plus første kvartal af to tusind og fjorten om der så også kommer noget på finanslovene derefter

vi har fået flere redskaber til arbejdstilsynet og til arbejdsmarkedets parter vi har fået skærpede regler omkring arbejdsklausuler i statslige virksomheder og vi har

en klar ambition fra regeringens side om at også kommunerne i langt højere grad skal anvende arbejdsklausuler vi har fået et styrket samarbejde på eu plan det er nødvendigt i nogle sammenhænge i forhold til udveksling af oplysninger om virksomheder og så er der en lang række andre initiativer der er i støbeskeen blandt andet id kort i byggebranchen er det nok til at løse problemet det tror vi faktisk ikke det er i enhedslisten og derfor

der kan sikre

får virksomheder på arbejdsmarkedet som har ordnede vilkår og der ser vi jo frem til at dansk folkeparti når vi kommer til behandlingen af disse forslag i deres øgede interesse for at gøre noget ved de her problemer bakker op om de forslag men jeg er altså nødt til at påpege at alle de ting som enhedslisten har fået gennemført og som nu er i gang

vi være nået så meget længere det er da hamrende ærgerligt at arbejdet først kommer i gang nu så vores spørgsmål til ordføreren for forslagsstillerne som han jo så får lejlighed til at svare på

hvorfor man ikke tog langt hårdere fat dengang man havde de politiske muligheder for

hvordan kan det være det kan ordføreren så også forholde sig til

nu går så meget op i hvilket er glædeligt at bekæmpe misbrug af udenlandsk arbejdskraft

der vil betyde en begrænsning af konfliktretten og som vil gøre det muligt for virksomheder at medbringe østeuropæiske overenskomster her i danmark uden at de danske fagforeninger kan gøre noget som helst ved det fordi man vil indføre en lovgivning der forhindrer fagforeningerne i at konflikte disse virksomheder for at få en ordentlig overenskomst

skal jeg sige for jeg har bemærket formandens

dansk folkeparti har fat i noget vigtigt det ene

med skattekortene der har været diskuteret det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt at man kan komme til at udstede skattekort

til mennesker der opholder sig ulovligt her i landet vi vil dog sige at der er et stykke arbejde i gang på det her område at man også er nødt til at forholde sig til økonomien

måske rettelig bør tages ud og diskuteres separat i det udvalg der har forstand på det nemlig skatteudvalget

er også opmærksomme på at der er en problemstilling omkring strengere straffe det bliver bestemt ikke i den udgave dansk folkeparti lægger frem her der er ét punkt

i forhold til arbejdsgiverne

beskæftiger illegal arbejdskraft i ond tro

kan støtte den udgave som dansk folkeparti

dog vil vi sige at vi hvis vi kunne skærpe tonen på det område

at vi ville begrænse problemet ret væsentligt

ville jo ikke være her hvis ikke der var virksomheder i danmark der så en interesse i at ansætte disse mennesker som opholder sig ulovligt og derfor kunne det være en god idé at kigge lidt mere på hvordan vi kan skærpe tonen over for

retsudvalget så tak for ordet

gyldigt eget sygesikringsbevis så sagde han at det allerede var gældende i dag

helt med på at det allerede er gældende i dag og vi bekræfter sådan set bare at det er gældende i dag og at det regelsæt fortsætter det vi så ønsker er at man etablerer kontrol med

politik at at alle har adgang til det danske sundhedsvæsen

ulovlig opholdstilladelse så har man set ud fra enhedslistens synspunkt principielt adgang

at man kan komme til at udstede et skattekort til nogen der opholder sig ulovligt her i landet men det erkender alle og så henviste jeg til

så sagde jeg også at hvis der skal gøres mere ved det så bør det behandles i det udvalg der har forstand på det nemlig retsudvalget og der vil jeg

bliver jo så konkret udformet

i en stor pærevælling hvis

først og fremmest skal vi jo følge op på hvordan fungerer det og kommer de

det for en pærevælling hvis man har lyst til det men pointen er jo sådan set at illegal indvandring er en meget kompleks problemstilling og

handler om at udlændinge ulovligt har adgang til vores sundhedsvæsen

om at man har ulovlig arbejdskraft i danmark og det handler om at der er folk der hjælper

som dybest set ikke har lov til at være her det handler også

er udvist af danmark det er en meget kompleks problemstilling og det der bare

side er at folketinget kommer lidt op i gear

at beskæftige sig med hvordan vi kan gøre mere for at modvirke den udvikling der er på

støtte et forslag hvis det var at vi kun fremsatte

om at overveje om ikke det egentlig kunne være en farbar vej frem dansk

ikke noget imod at stemme for et beslutningsforslag sammen med

det skal ordføreren have tillid til den der med at opløse politiet kan måske være lidt svær at forstå i en situation hvor enhedslisten har været med til

til de gode danske politibetjente der er ude at kontrollere om landets love bliver overholdt både i alle mulige brancher hvor der er social dumping og på landevejene og så videre

i indeværende folketingssamling at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de

administrative ændringer der sikrer en samlet og koordineret indsats der kan nedbringe antallet af

der opholder sig ulovligt i danmark

vi starter med den tværministerielle arbejdsgruppe

jeg sige at det kan vi godt støtte det synes vi er en god idé lad os se

hvad der kan gøres vi har ikke umiddelbart en fornemmelse af at

straffeniveauet der afholder folk fra at gøre det så det ser vi ikke umiddelbart som

se nærmere på det lyder meget fint

der alt det her med at indføre mere kontrol i skatte og sundhedssystemerne og

lige os det er jo kendte synspunkter det

øget kontrol

steder og øget registrering

er næsten som at være tilbage på sundhedsområdet hvor man skal have kampagner for det ene og det

det tredje i stedet for man bare laver lovgivning herinde og så overlader resten til borgerne selv det tror vi

set mere på

af initiativerne og det synes jeg

videre med problemet for selvfølgelig skal udlændinge ikke opholde sig ulovligt i

at det ligefrem er et problem at der opholder sig mennesker

her ulovligt altså hvis de i øvrigt ikke begår kriminalitet og kan forsørge sig selv selv synes jeg

en mennesket før systemet tilgang til tingene og ikke omvendt

forslagsstillerne som jeg synes

godt man kan finde om ikke et flertal det viser sig jo lidt svært synes jeg med de

de fire oppositionspartier kunne finde noget vi

være fælles om og som vi så kan ændre

stemmer blankt

man er her ulovligt uanset hvordan reglerne så

ikke er her længere og derfor er vi fra konservativ side principielt enige i beslutningsforslaget

det ville være ønskeligt med en samlet og koordineret

ikke mindst for at få et overblik over

for områder hvor der er reelle problemer vi har hørt ministeren redegøre for at det på en lang række områder

men der var også nogle områder som ministeren måske bevidst lod være med

det er så der hvor forslagsstillerne igen sætter fingeren ned og siger

her er det ikke godt nok her har vi for lidt viden der er ikke nogen der holder øje med området og der er ikke nogen der fører kontrol med området der ville det være hensigtsmæssigt hvis en sådan tværministeriel arbejdsgruppe kunne være med til

få sat fokus på de steder hvor der reelt er en udfordring og også komme

bedre på de områder det vil vi gerne være med til fra konservativ side

hvad dansk folkeparti forestiller sig

men fred være med det for det

heller ikke så meget bemærkningerne vi skal forholde os til

at der kan være enighed om at der skal gøres noget ved det problem der

ordførerne har erkendt nemlig at der er udlændinge som opholder sig ulovligt i danmark

måske ikke det store problem men det er jo ikke det der gør sig gældende det er faktisk et antal

er ganske anseligt og derfor er det noget

bør gøre noget ved også fordi vi ved

så heller ikke kan finde et et arbejde

så der er nogle problemstillinger her som der bør tages hånd om og der er vi enige med

at også regeringen bakkede op om det her og sagde lad os da få en fuldstændig kortlægning af

løsninger man kunne foreslå det vil vi meget gerne være med til fra konservativ side

positive over for intentionen i forslaget men når vi kigger

legitimationskort det kan være i sundhedsvæsenet hvor man

det kan være på kriminalitetsområdet det kan være ulovlig bosættelse

at vi i den her proces og jeg kan forstå at enhedslisten er med i den række af initiativer som regeringen kommer med og det

fortsætter den række af tiltag og får en afdækning af

der var hovedoverskriften på mit indlæg i min ordførertale

en afklaring af problemets omfang på forskellige sektorområder og derefter finde ud af hvad der

være af løsninger der støtter vi intentionen i beslutningsforslaget om at lave en tværministeriel arbejdsgruppe som kan finde ud af at få afdækket det her område det vil også gøre det nemmere for både regeringen og enhedslisten at tage nye initiativer i den række af initiativer som enhedslisten har sat på skinner det vil være måden at komme fremad på jeg skal ikke stå her i dag og på hver eneste sektorområde

hvad man gør ved det det vi som ordførere

udlændingeområdet er at sige at vi har behov for at få afdækket

der er nogle reelle problemer

der er blevet pålagt at rejse ud af danmark men som på ulovlig vis har fået hjælp til at blive

og som derfor lever under jorden og uden myndighedernes viden det kan også være udlændinge som er kommet hertil uden arbejds og opholdstilladelse og som derfor er henvist til at udføre sort underbetalt arbejde der findes ikke noget præcist tal for hvor mange udlændinge der opholder sig

er man her som udlænding uden lovligt ophold er man

i sagens natur ikke registreret hos myndighederne hvorfor antallet af illegale udlændinge naturligvis altid vil basere sig på et skøn at politiforbundets fagblad dansk politi fremgik det dog i marts altså marts sidste år at kilder i politiet vurderer at der opholder sig mellem tyvetusind og halvtredstusind udlændinge illegalt

opfattelse dybt foruroligende udlændinge der opholder sig her uden lovligt grundlag medfører massive problemer for danmark misbrug af vores sociale ydelser fordi de

fra adgang til vores velfærdssamfund vi taler om social dumping og generelt øget kriminalitet i vores samfund udviklingen er set med dansk

øjne undergravende for retssamfundet derudover kan man med rette argumentere for at det også udgør en sikkerhedsrisiko for danmark at det tilsyneladende er let at komme ind i landet

hvis det er nemt at snyde sig ind i danmark på for eksempel falske papirer for en påstået eu borger der ønsker at arbejde sort i danmark

må det jo også være let for en militant ekstremist at etablere sig ulovligt i danmark med henblik på at planlægge og udføre en terrorhandling

mener vi at der er behov for en styrket permanent og langsigtet indsats mod illegal indvandring herunder

illegal arbejdskraft og social dumping

at iværksætte en målrettet og koordineret indsats som i højere grad end i dag kan sikre at udlændinge som ikke har lov til at være

af landet beslutningsforslaget er blevet kritiseret for at

er det ikke en udtømmende liste over hvilke initiativer dansk folkeparti ønsker gennemført vi ønsker for eksempel at indføre permanent grænsekontrol

med henblik på at forhindre udlændinge uden lovligt ophold herunder udviste kriminelle udlændinge i at komme ind i danmark men vi anerkender selvfølgelig at der ikke er flertal for dette i folketinget på nuværende tidspunkt hvorfor beslutningsforslaget primært omhandler initiativer som jeg mener at folketingets partier

vores opfattelse behov for et langt større arbejde for at kunne iværksætte en bedre strategi mod de alvorlige og omfattende problemer der er med illegale udlændinge i danmark hvorfor det ud over de mere konkrete initiativer i forslaget

se at der er et problem og godt vil arbejde videre

med problemstillingen jeg håber at det her bliver første skridt til at man på sigt gør mere for at bekæmpe illegal indvandring

ulovlig arbejdskraft og mod dem der uretmæssigt får adgang til vores velfærdssamfund og sundhedsvæsen og jeg håber at regeringen vil

at bekæmpe illegal indvandring til danmark

mig hvorfor man for et års tid siden må det vel være

overenskomster og østeuropæiske lønninger kan ordføreren forklare mig det og hvordan hænger det sammen med at man gerne vil gøre en en øget indsats imod misbrug af udenlandsk

under et af sine spørgsmål sagde at at eus regler

de åbne grænser inden for eu er en meget vigtig årsag

men sådan har jeg opfattet det til det problem vi diskuterer her i dag der fik ordføreren jo klar

fra venstres ordfører de åbne grænser er kommet for at blive så er mit spørgsmål hvad vil ordføreren så konkret gøre for at løse det problem med at vi

har mistet beslutningsretten i forhold til

eller sagt på en anden måde er der egentlig anden løsning på det end at melde sig ud af foreningen

jo velkendt at de partier der sidder i regering nu sf er så kommet lidt efter det

den frie bevægelighed fuldt og helt de går ind for de åbne grænser

og konservative gør det også og

jeg beklager at det forholder sig sådan hvis

vil vi blandt andet arbejde for at indføre

som desværre aldrig nåede at blive helt indført inden

i den periode som bare var en indfasningsperiode

i den forbindelse så det er jo en måde

grænsekontrol kunne løse en del af problemerne med illegal arbejdskraft og illegal indvandring det er

gang imellem har mulighed for kontrollere det er også meget rart derhjemme hvem der går ind og ud af

har dansk folkeparti ingenting foretaget sig i de ti år hvor vko havde

enhedslisten har vi nu fået sat det her på dagsordenen og sammen med regeringen er der blevet afsat endda ret mange millioner kroner til at styrke politiets skats og arbejdstilsynets arbejde med at kontrollere virksomheder der snyder snyder de danske skatteborgere og snyder de mennesker der arbejder for

hvis dansk folkeparti havde interesseret sig bare en smule for det her meget store problem mens dansk folkeparti havde

er hykleri det rette ord i den her sammenhæng

rette ord når et parti der i ti år ingenting har foretaget sig pludselig råber og kritiserer en regering som faktisk har fået sat en masse gode initiativer i gang hvorfor foretog

ikke hvem der foreslår det men hvad der er indholdet i det der bliver foreslået

stemte imod at man skulle lukke op for østeuropæisk arbejdskraft vi vi sagde at det ville gå galt derudover er der også det at sige til det at der jo blev afsat bevillinger også

havde indflydelse til razziaer i restaurationsbranchen og på arbejdspladser hvor man går ud og tjekker om folk der arbejder der rent faktisk har lovligt ophold

ulovlig arbejdskraft er noget som lige er blevet opfundet efter folketingsvalget men det

man valgt ikke at gøre

interesse for at bekæmpe social dumping altså virksomheder der snyder danske skatteborgere virksomheder som underbetaler udenlandsk arbejdskraft

danske løn og arbejdsvilkår

at martin henriksen dengang de selv havde magten

ikke selv de her intiativer det

ikke havde fantasi til at finde

beslutningsforslag her i folketingssalen om hvad man kunne gøre for at bekæmpe social dumping

var så et flertal i folketinget der insisterede på at

jeg bliver bare nødt til endnu en gang at understrege at det her med at er razziaer ude på arbejdspladser og i restaurationsbranchen for at fange dem

ned på valgdagen ved det seneste folketingsvalg

også det vores beslutningsforslag er udtryk for at det

er den indsats som er der på nuværende tidspunkt per definition ikke nok derfor skal der gøres mere og

beslutningsforslag men det kan jeg forstå at man

jppolitikens hus jeg kunne nævne truslerne mod redaktør flemming rose

set nævne flere eksempler hvis det var det jeg ønskede derfor er det selvfølgelig vigtigt at vi i danmark står vagt

det er også vigtigt at det med ytringsfrihed ikke bare bliver noget

andre festlige lejligheder

en konference om ytringsfrihed i landstingssalen på christiansborg hvor de fleste af folketingets partier

alle de syv partier der var repræsenteret ved den konference holdt meget principielle og meget feststemte taler der slog fast

var en fundamental værdi

jo altid nemt for os politikere at tale om tingene men spørgsmålet

er derfor at jeg har bedt ministeren om at komme med regeringens vurdering af hvordan ytringsfrihedens tilstand er og give en redegørelse for hvordan regeringen fremadrettet vil værne om ytringsfriheden og dermed den

har stor betydning for den enkeltes livsudfoldelse

holdninger som igen påvirker andres holdninger ytringsfriheden har på den måde ikke kun betydning for det enkelte menneske den frie meningsudveksling skaber grundlaget

og jo også mere nuanceret indsigt i væsentlige samfundsforhold

er derfor en nødvendig og selvfølgelig forudsætning for ethvert demokratisk samfund

eksempel svært at forestille sig et demokratisk valg uden fri adgang til at kritisere magthaverne og også til at komme med nye ideer og synspunkter retten til frit at kunne tilkendegive sin mening om for eksempel politiske religiøse moralske eller

kulturelle forhold skal derfor have en fremtrædende og helt central plads i vores lovgivning og også i den offentlige debat vi skal huske ikke at tage ytringsfriheden for givet der findes nemlig fortsat steder i verden hvor ordet ikke er frit så vi skal glæde os over vores frihed og vi skal værne om vores frihed det er også derfor at ytringsfriheden som en fundamental frihedsrettighed er beskyttet både i den danske grundlov og i flere internationale konventioner men det er ikke alle der bakker op om den vidtrækkende ytringsfrihed vi har her i danmark i den forbindelse

at regeringen tager klart afstand fra adfærd der udgør en trussel mod de fundamentale demokratiske principper som vores samfund bygger på det indebærer bla

skal kunne færdes trygt og sikkert og uden frygt for at blive udsat for overgreb på grund af etnicitet eller tro man skal hverken kunne blive overfaldet på grund af sine ytringer eller fordi man går med kalot

ekstremisme og antidemokratiske grupperinger bekæmpes og regeringen har netop styrket indsatsen på dette område hvilket jeg skal komme tilbage til her

har som nævnt bedt mig om at redegøre for ytringsfrihedens tilstand i danmark og jeg tror også

filosofere længe over hvordan man måler ytringsfrihedens

skal regne med at finde en

målestok men når det er sagt

mit klare indtryk er at ytringsfriheden generelt har det godt i danmark det er en fast forankret del af den danske kultur at man frit

sine tanker og holdninger og at enhver kan tage del i den offentlige debat vi har en fri presse der hverken er underlagt censur eller på andre måder hindres i at offentliggøre ytringer pressen

som offentlighedens informations og kontrolorgan og nyder selvfølgelig også derfor en særlig vidtgående beskyttelse mod indgreb i ytringsfriheden det er i den grad et sundhedstegn at vi i danmark har en presse med fri adgang til at se kritisk på regeringen politiske grupper og private virksomheder ja faktisk på hvem som helst sådan skal det være i et demokratisk

et rigt samfundsliv i danmark vi siger vores uforbeholdne mening og det er mit indtryk at der er en stor bevidsthed om at vi alle sammen har et ansvar for at værne om ytringsfriheden og at vi bedst beskytter ytringsfriheden

den måde at vi gør brug af den det er naturligvis en helt central opgave for den til enhver tid siddende regering at sikre at rammerne for fri meningsudveksling fortsat vil

vi må som sagt aldrig tage ytringsfriheden for givet

desværre ikke alle der bakker op om den vidtrækkende ytringsfrihed som vi har her i danmark det bringer mig videre til spørgsmålet om hvordan regeringen fremadrettet

som nævnt beskyttet både af vores grundlov og af flere internationale konventioner

en fremtrædende og central plads i den offentlige debat

vi har i danmark er ikke kommet af sig selv retten til frit at kunne sige sin mening

blevet en del af danskernes dna

har opbygget et fælles demokratisk værdigrundlag for vores samfund det er blandt andet principper om åbenhed og dialog der har været med til at skabe et samfund hvor borgerne ikke er bange for at gøre brug af deres grundlovssikrede ret til at ytre sig regeringen vil fastholde og styrke

og som ytringsfriheden udspringer af der findes som nævnt folk der ikke har forstået spillereglerne og som blandt andet forsøger at sætte vores vidtrækkende ytringsfrihed under pres også med ekstreme

signalet skal være klart det skal og vil ikke lykkedes vi er mange

det er fundamentet vi står på det er stærkt fordi vi simpelt hen ikke vil finde os i det regeringen sætter derfor også hårdt ind mod samfundsnedbrydende adfærd vi fører en konsekvent politik over for det lille mindretal der søger at udfordre vores demokrati og de grundlæggende værdier som det bygger på regeringen har blandt andet styrket indsatsen mod ekstremisme og antidemokratiske grupperinger bekæmpelse af ekstremisme kræver både en effektiv forebyggende indsats

og sandelig også en effektiv retshåndhævende indsats

der modarbejder det danske demokrati kortlægningen

fokus på grupper som i deres bestræbelser på at undergrave det danske demokrati arbejder på at tiltrække unge danskere formålet med kortlægningen

er blandt andet at konkretisere og tilpasse indsatsen over for ekstremistiske grupper og vurdere

en helt central opgave for vores efterretningstjeneste altså politiets efterretningstjeneste i dialog og samarbejde med de enkelte politikredse at bekæmpe voldelig ekstremisme og jeg kan forsikre at pet

derfor til stadighed har fokus rettet mod netværk og personer der bekender sig til voldelig ekstremisme

også benytte lejligheden til at slå fast at regeringen har fuld fokus på at fastholde vores robuste og effektive beredskab mod voldelig ekstremisme

at det danske samfund hviler på en fælles accept af helt grundlæggende demokratiske værdier som ligeværd og ytringsfrihed det er også det stærke fundament som regeringen står på og bygger videre på ingen vil få held til at ryste os vi vil tværtimod stå vagt om ytringsfriheden og tage livtag med de kræfter der forsøger at kvæle

hus der er nogle der prøver at sætte ytringsfriheden under pres

at angribe dem og dræbe dem

på lars hedegaard der gjorde at

vi selvfølgelig ikke ved hvad der var baggrunden for det

set haft en lang tradition for

nærmest blev gjort ikonisk af grundtvig og danmark har gennem årene også kæmpet på den rigtige side når vi har skullet kæmpe for ytringsfriheden allerede dengang

i danmark stemte danmark jo faktisk imod i fn systemet sammen med andre demokratiske lande imod sovjetunionen andre kommunistiske diktaturer og en række lande med et mere eller mindre problematisk forhold til ting som demokrati og menneskerettigheder alligevel blev det senere

jeg synes faktisk at man kan starte med at

set vigtigt at vi ikke bare taler om at vi har gjort det godt

hvad man kan gøre videre

være nogen hemmelighed at vi i liberal alliance det har vi også

i folketinget synes at man godt kunne gå videre vi synes godt at man kunne afskaffe blasfemiparagraffen vi synes godt at man kunne om ikke afskaffe racismeparagraffen så i hvert fald ændre den vi synes godt at man kunne bløde op på injurielovgivningen og vi synes at man skal passe på med at tro at bare fordi man har en stram lovgivning i forhold til hadefuld tale og lignende

mod fremtidige problemer mod voldelige handlinger altså både weimartidens tyskland og det kommunistiske jugoslavien havde sådan set ret skrappe bestemmelser i den her retning men det hjalp dem jo ikke da det kom til stykket

ende i folkemord og forbrydelser mod menneskeheden

det er sådan

man bør tage de her initiativer vi synes

man burde gå gå videre endnu for som justitsministeren nævner

skulle undlade at give statsborgerskab til folk som undergraver demokratiet

et åbent samfund have et frit samfund

være velkomne men er der nogen grund til at gøre folk til statsborgere hvis de vil undergrave det

vi ved godt at straffelovrådet er i gang med at se på både

racismeparagraffen blasfemiparagraffen og andre ting og i danmark venter vi på at

vi kan se på det på et eller andet tidspunkt selv om både europarådet og fn

om at man burde tage initiativer for at afskaffe blasfemiparagraffen men det ved de selvfølgelig ikke så meget om ude i verden som man gør

afvente før vi kan komme til den egentlige diskussion jeg forstår egentlig ikke at der er nogle der er bange for at ordet

en appel til venstrefløjen i dansk politik til forfatteren george orwell

gøre det løbende og løbende være opmærksom på hvilke initiativer der kan

på vegne af jan e jørgensen martin henriksen

forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at ytringsfriheden er en fundamental værdi i et demokratisk samfund som det danske desværre har der været eksempler på at ikke alle respekterer ytringsfriheden det var tilfældet med mordforsøget på tegneren kurt westergaard terrorplanerne

jppolitikens hus og truslerne imod redaktør flemming rose folketinget opfordrer

vagt om og tage initiativ til en yderligere styrkelse af

de vigtigste og af frihedsrettighederne står ytringsfriheden

som den allervigtigste for hvad er værdien af forsamlingsfrihed og foreningsfrihed uden friheden til at ytre sig historisk har kampen for ytringsfrihed været en kamp mod statsmagten det var magthaverne der følte behov for at værne sig mod ubehagelige ytringer fra folket jeg fik først for nylig set den fantastiske danske film en kongelig affære der jo blandt meget andet handler om trykkefrihed den trykkefrihed som struensee fik indført i danmark og norge ved en forordning i september sytten halvfjerds at det ikke var helt uproblematisk med al den frihed kommer jo også frem i filmen hvor det pludselig var struensee selv der fik behov for at beskytte sin magtposition og derfor allerede efter godt et år nemlig i oktober sytten

en og halvfjerds indskrænkede ytringsfriheden igen i dag har vi ytringsfrihed i danmark ikke absolut ytringsfrihed for det er en umulig tanke når ytringer har samme virkning som ulovlige handlinger

han havde tegnet profeten muhammed med en bombe i

turbanen personligt kan det undre mig at nogle har behov for at såre andres religiøse følelser og derfor hylder jeg sådan set ikke hans tegning ligesom jeg bestemt heller ikke hylder fru pernille vigsø bagge der på sin

skrevet følgende ny pave kors i r altså fire prikker ligesom i et gækkebrev hvad mon hun hedder

at folkesocialisten jo ikke behøver at være bange for at blive slået ihjel af vrede katolikker for katolikkerne har lært at acceptere ytringsfrihed som et grundvilkår den accept mangler desværre stadig hos enkelte andre når der lige nu mens vi sidder her bliver stillet nogle store sten op nede på slotspladsen er det ikke for at pynte men for at beskytte parlamentet mod angreb som vi så det i norge hvor en fanatisk terrorist angreb parlamentet og en række unge socialdemokrater på en ø hvor de holdt sommerlejr alene fordi han var uenig i deres holdninger

liberal alliance spørger så i dag til hvordan regeringen vil værne om ytringsfriheden og den personlige frihed for borgere i danmark det vil vi godt takke liberal alliance for og vi er glade for at vi er nået frem til et

som jeg ser det er at vi står sammen og forsvarer ytringsfriheden for alle mennesker også for dem hvis holdninger vi ikke deler eller måske endda direkte er imod vi skal beskytte ytringsfriheden som det ufravigelige princip den er og de der truer andres ret til at ytre sig truer hele det demokratiske fundament og derfor må vi aldrig lade os true til tavshed det er udelukkende op til domstolene at afgøre hvor grænsen går for

vi i hvert fald konstatere at der inden for de seneste år er sket en række overfald på personer der har benyttet sig af deres ytringsfrihed og jeg mener godt at man kan tillade sig at konstatere at ytringsfriheden er under pres jeg mener faktisk at det ville være lidt underligt hvis nogen kunne finde på at påstå det modsatte

mener vi at der er behov for konkrete forslag til hvordan man kan imødegå det stigende pres på ytringsfriheden der er mange forskellige årsager til at ytringsfriheden er under pres man kunne for eksempel nævne den såkaldte racismeparagraf og man kunne også nævne indvandring fra lande hvor der ikke er den store forståelse for grundlæggende frihedsrettigheder som årsager til de udfordringer vi står

mener vi at terrorloven bør skærpes ligesom vi mener at det skal blive nemmere at udvise udenlandske statsborgere der begår kriminalitet vi vil gerne arbejde hen imod at man giver statsborgerskab på prøve

meget gerne opfordre regeringen til at der gives økonomisk støtte til personer som ikke er i stand til at varetage et arbejde som følge af at have benyttet sig af deres ytringsfrihed

vi vil desuden forsøge at få med i næste års finanslov at der ydes økonomisk støtte til foreninger som kæmper for ytringsfriheden der er behov for at vi ikke kun

nu handler ytringsfrihed selvfølgelig om ord ord er vigtige men en gang imellem er det også vigtigt at man efter man har benyttet sig af sin ytringsfrihed og brugt en masse ord går fra ord til handling og vi håber at regeringen vil gøre mere end det som regeringen har lagt op til i deres eget forslag til vedtagelse hvor der jo ikke er nogen

noget der sådan rækker fremad

så vi mener at der er behov for konkrete initiativer som kan sikre en styrkelse af ytringsfriheden og det er derfor at vi er med til det forslag til vedtagelse som er

blandt andet os selv men også af venstre konservative og liberal alliance selv om vi

en yderligere styrkelse af ytringsfriheden vi håber at det forslag til vedtagelse kan få opbakning i folketinget for det vil være et rigtig godt

signal at sende at folketinget

nogen naturlov den lever kun hvis vi som dansk samfund bliver ved med at dyrke den derfor tak til

når der har været anslag imod ytringsfriheden så kategorisk fælles har taget afstand fra

bare gå til politikerne her i folketinget men også til de debattører som ellers agerer i

og frem for alt til den danske befolkning

i om den er rodfæstet i den danske befolkning og i vores kultur

den gudskelov men vi skal

jeg tror personligt det er vigtigt vi forsøger at inddrage alle grupper i samfundet i

og respekterer vores frihedsrettigheder herunder ytringsfriheden

plads til dem som ikke nødvendigvis støtter demokrati

men de må respektere at det bredeste flertal af dem alle står fast på at det er spillereglerne her i landet krænker de andres frihedsrettigheder og ve og vel må vi naturligvis skride ind med de midler som står i vores magt jeg synes dog vi alle skal gøre hvad vi kan for at undgå antidemokratiske tendenser

at inddrage unge mere i demokratiet

at inddrage folk der måske er en smule socialt udsatte afslutningsvis kan jeg meddele at jeg på vegne af socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten vil fremsætte følgende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

demokrati ytringsfrihed og ligeværd folketinget

sig med tilfredshed at regeringen har styrket indsatsen mod ekstremisme og antidemokratiske grupperinger for derved blandt andet at styrke det danske samfunds sammenhold om ytringsfriheden som et bærende fundament for vores demokrati

regeringen til at fastholde fokus på

mange af

har givet nogle problemer i forhold

frihedsværdier i danmark giver det så ikke anledning til at

hvilken indflydelse den indvandring har på befolkningssammensætningen i danmark for

rodfæstet i befolkningen

hvordan befolkningssammensætningen bliver når man har den udlændingepolitik som man har jeg forventer ikke at jeg omvender herre jeppe mikkelsen her i dag men jeg synes dog at når nu man fra det radikale venstres side

set også i højere grad respekterer det i forhold til andre

muslimske ekstremistiske miljøer

eller

det nævnte herre simon emil ammitzbøll selv i sin ordførertale

vi her og nu kan sætte os ned og finde ud af hvad vi

enige om at folketinget opfordrer regeringen til at tage initiativ til en yderligere styrkelse af ytringsfriheden vi må vel være enige om at den sikring der er i dag

for eksempel kigger på hvordan vi inddrager flere unge i vores demokrati for at rodfæste

en intention om at afholde et alternativ grundlovsarrangement som er en af anbefalingerne

det er en måde hvorpå man kan inddrage nogle andre grupper som måske ikke kan lide det traditionelle koncept eller

om at vi sætter os ned og ser på

måske godt have nærmet os hinanden

i danmark er så privilegerede at vi kan ytre os frit og hvor

nedslående og tragisk det er at man nogle steder i verden kan blive slået ihjel for sine tanker og sin tale vi har i danmark en journaliststand og en presse der arbejder frit vi har lærere

kan demonstrere og protestere frit vi er masser af borgere der ytrer os i blogindlæg og på facebook det gør vi alle sammen frit og meget ihærdigt endda

når det handler om at gøre brug af sin stemme i debatten præcis som der skal være der hvor vi har en udfordring er når nogen ikke vil respektere andres ret til ytringsfrihed som når der skydes efter lars hedegaard eller laves økseangreb mod kurt westergaard det må vi naturligvis på det kraftigste og skarpeste fordømme det er kriminelle lave og uacceptable handlinger og skal naturligvis behandles som sådanne vores indtryk er også at politi og pet

arbejder hårdt og seriøst med den del og at befolkningens opbakning helt er på ofrenes side hvilket vel er et af de stærkeste signaler man kan sende i et demokratisk samfund at vi sætter foden ned og at vi tager afstand ved at ytre os også når vi er uenige med dem det faktisk går ud over så uenige som for eksempel jeg er med både kurt westergaard og lars hedegaard

det er også meget vigtigt for os

ikke tager ytringsfriheden for givet ytringsfriheden er noget der skal passes på

alle andre frihedsrettigheder regeringen arbejder seriøst med at imødegå ekstremisme som jo desværre findes

i gang med at kortlægge ekstremismen men vi sørger naturligvis også for at der samtidig er en konsekvens når samfundets spilleregler overtrædes

kan for at forebygge at unge mennesker søger ind i de ekstreme kredse vi kan aldrig tale nok om ytringsfriheden og vi mener at vi skal have de værn på plads som er mulige og effektive vi skal aldrig acceptere angreb på ytringsfriheden og det er heller ikke mit indtryk at nogen

at der er områder hvor vores ytringsfrihed er under pres og det er rigtig vigtigt

om de problemer vi oplever

er for eksempel sagen om

altså en kurdisk tv station der sender fra danmark vi skal huske på når vi taler om ytringsfrihed at

om retten til at sige hvad man mener det handler også om retten til at modtage informationer og danne sig sine egne holdninger

er fri for censur og som kan levere information på mange forskellige synspunkter så man er fri til at danne sig sin egen mening vi synes i den forbindelse at det er bekymrende at regeringen har fremsat

et forslag der skal ændre reglerne for radio og tv nævnet og dermed gøre det nemmere at lukke tv stationer det synes særlig bekymrende fordi det sker på baggrund af en enkeltsag som ikke er færdigbehandlet

hvis dommen fra byretten over

strafbart at dække konflikter for ensidigt

så blander vi os i hvilken nyhedsstrøm borgerne kan modtage

på samme måde er det bekymrende at statsministeren da hun sad til møde med premierministeren for det land i verden der har fængslet fængslet flest journalister nemlig den tyrkiske premierminister erdogan øjensynligt ikke påpegede at tyrkiet har nogle gevaldige problemer i forhold til ytringsfriheden men tværtimod forsikrede at vi i danmark er ved at vedtage et lovforslag der kan gøre det muligt at lukke en tv station jeg kan nævne flere

den seneste tid der har været en sag i

hvor politi og anklagemyndighed forsøgte

at hvis man havde ytret sig på facebook

til at ville lave ballade når man udnyttede sin grundlovssikrede ret til forsamlingsfrihed det var ikke kønt det var heller ikke kønt da den

ønskede at kritisere kinas behandling af tibetanerne fik frataget deres tibetanske flag og blev flyttet

pludselig på mystisk vis gemt bag ved politibiler da præsidenten skulle forbi

hvis vi som folketing skal sikre de bedst mulige vilkår for ytringsfriheden skal vi ikke kun sørge for at der ikke sker direkte overgreb fra statens side

at komme med sin holdning

er de bedst mulige rammer for at man føler

man tør ytre sig det betyder selvfølgelig at mennesker der truer

det betyder at vi bør tage det alvorligt

ser undersøgelser der viser at fyrre procent af de offentligt ansatte frygter negative konsekvenser hvis de ytrer sig negativt om deres

på ytringsfriheden at den lovgivning vi vedtager ikke indskrænkende og på den anden side at sørge for at der positivt findes de bedst mulige rammer for at alle i befolkningen tør og kan

der var det en selvfølge der var ytringsfrihed netop noget

talte om på grundlovsdag og i skåltaler

selvfølgelighed det er det ikke længere og det er derfor jeg synes det er lidt træls at det er nødvendigt at have den her

men det er et problem at det er nødvendigt og det er det desværre blevet vi har ytringsfrihed her i landet den er grundlovsfæstet og sikret men det er ikke

der bliver ved med at være der hvis ikke vi kæmper for det

i samme øjeblik man holder op med at kæmpe for friheden så mister man friheden dengang tænkte

at der er nogle ting som man fra barnsben har taget som en given ting her i landet men som ikke længere er det og det er blandt andet ytringsfriheden selvfølgelig er der også begrænsninger for ytringsfriheden det

fra venstre remsede nogle selvfølgeligheder

ikke det vi diskuterer i dag det vi diskuterer er

udfordringer vi ser angreb på personer som har ytret sig angreb fra personer der er

er så primitive at de griber til vold og at de nogle gange endda ønsker at slå andre ihjel for det som de har ytret sig om

derfor er ytringsfrihed ikke længere en selvfølgelighed ytringsfrihed er noget som mange tænker

gøren og laden er man pludselig blevet bevidst om

man skulle være lidt mere forsigtig og det synes jeg er enormt problematisk det bør være muligt at man ytrer sig og hvis nogle er uenige så kan de jo ytre sig det er jo den rettighed de har så må man tage debatten og diskussionen

at gribe til vold og terror fordi man er uenig med nogle andre vi har set angrebene overfaldene på blandt andet kurt westergaard

jppolitikens hus som er en meget meget konkret trussel jeg tror også vi kan

er i den samme kategori at nogle er så utilfredse med andres ytringer at de griber

vi desværre i dag er nået dertil at ikke alle der bor og lever i det her land respekterer ytringsfriheden som en frihedsrettighed men ser ytringer og ytringsfrihed som et problem og føler sig kaldet til

bekæmpe ytringsfriheden og det er i virkeligheden det som er udfordringen og det bør man se i øjnene at ikke alle der bor i det her land

derfor støtter vi forslaget til vedtagelse som er fremsat af venstre dansk folkeparti liberal alliance og os selv

det er et forslag til vedtagelse der pålægger regeringen rent faktisk at gøre noget for det kommer ikke af sig selv hvis man læner sig tilbage og siger at det går nok for vi har ytringsfrihed og det står i grundloven og så lukker

så er vi tilbage ved det jeg

har man mistet sin frihed derfor støtter vi det udmærkede forslag til vedtagelse fra oppositionen

til vedtagelse fra regeringspartierne

det lyder besnærende men der er jo ikke et eneste konkret initiativ til hvad man så vil gøre fremadrettet

en statusopdatering og det er jo ikke det vi skal bruge

meget grundlæggende karakter og det er jo det vi har i dag det er godt at der er er en fuldkommen klar tilkendegivelse af ytringsfrihedens betydning som en

at det er en både nødvendig

også en selvfølgelig forudsætning for ethvert

vi skal stå vagt om at sikre at

give udtryk for sine holdninger og sine tanker fordi det har enorm betydning både for vores demokrati

for den enkeltes muligheder for frihed og livsudfoldelse og som det også har været fremme at

fra hvert eneste tilfælde hvor der er personer eller grupperinger som ved vold eller på andre måder forsøger at lægge pres på ytringsfriheden så vi skal gøre alt hvad vi kan for at ytringsfriheden beskyttes og for at sikre at den fastholdes som det centrale fundament den er for vores demokratiske værdigrundlag og som vores samfund skal bygge på nemlig i målet om at udvikle et samfund der sikrer demokrati ytringsfrihed og

ligeværd der har regeringen jo allerede taget en række initiativer som jeg var inde på i min tale i starten nemlig blandt andet at der er en styrket indsats mod ekstremisme og antidemokratiske grupperinger

sammenholdet om ytringsfriheden og ikke mindst sammenholdet om ytringsfriheden som det bærende fundament for vores demokrati derfor

der bakker op om den vidtrækkende ytringsfrihed vi har her i danmark og derfor er det hver eneste gang man får mulighed for det værd at understrege

fuldkommen afstand fra de trusler som er

de principper som vores samfund bygger på så skal vi i fællesskab udbygge styrke vores demokrati vores ytringsfrihed og vores ligeværd i det danske samfund det er det der sikrer sammenhold og det er det der jo grundlæggende er det det bedste værn

kunne bakke op om

man kan besøge enhver kommune og så kan man se hvor meget der bliver støttet

hvor meget der bliver bakket op og hvor meget der af den årsag bliver udviklet

har et frit og frodigt foreningsliv men også et foreningsliv som bidrager til debatten i lokalsamfund i offentligheden i øvrigt

fuldkommen nedarvet del af vores

deres ytringsfrihed jeg vil gerne have at ministeren bliver lidt konkret omkring

kan fremsætte et forslag tak for det men vi ved jo også godt at det

man ønsker at få det vedtaget gør regeringen det og hvis ikke regeringen gør det har den så nogle andre initiativer

jo skrevet direkte i regeringsgrundlaget at der ønskes at vi sætter ind mod hvad man kan sige er samfundsnedbrydende adfærd der er derfor

det det bedste våben mod

styrke den som et grundlæggende princip og sikre at vi har fri meningsudveksling det lærer vi alle sammen af

inden for rammerne af den lovgivning

er det heller ikke min oplevelse at de er med til at svække eller på nogen måde har svækket målet om at udvikle danmark som et

vedtagelse er sådan set at regeringen bedes tage et initiativ der står ikke hvilket initiativ

vedtagelse som er kommet fra regeringspartierne og enhedslisten er

hvorfor kan vi ikke blive enige om at vi tager et initiativ

man kan gå ind på social og integrationsministerens hjemmeside og så kan man se på skærmen havde jeg nær sagt hvad det er for mange initiativer der er sat i værk

demokrati og altså en kortlægning der kortlægning der har fokus på grupper som i deres bestræbelser på at undergrave det danske demokrati

på at tiltrække unge danskere hvorfor fordi vi skal værne om vores ytringsfrihed og vi skal forhindre at grupperinger som modarbejder vores demokrati får rodfæste det synes jeg da er meget konkret

synes jeg at med de ord der står i regeringspartiernes forslag til vedtagelse

det helt klare fundament at vores ytringsfrihed

ethvert demokrati vi skal sikre at

og taget afstand fra ethvert tilfælde hvor

og andet og så skal vi arbejde for at styrke indsatsen netop for at værne om

venstres side skulle bruge weekenden på

at forbedre forholdene for ytringsfriheden hvorimod jeg synes at

stå på det her ministerielle vedtagelse i stedet for på et

ser konkrete eksempler på at mennesker er under pres i forhold til det med ytringsfriheden

der hele diskussionen om racismeparagraffen som vi har haft en række gange vil bare sige

har foreslået at man laver en moderering af racismeparagraffen

konkrete arbejde og det gør vi jo også når straffelovrådet en

bliver færdige med at tænke over tingene

en proces som appellerer til tålmodigheden

lidt sjovt vi har haft den her forespørgsel i den samme uge som vi havde førstebehandlingen af et lovforslag

lidt morsomt at vi skulle stå og diskutere med

jeg har netop spurgt til hvilke initiativer

der synes jeg måske at man kom lidt let hen over det

nye initiativer der indskrænker ytringsfriheden men

faldet efter racismeparagraffen

der har sagt det har nogle lidt alternative holdninger som vi ikke deler

kan nogle gange overraske

kan også bare gå ind på facebook prøv at tjekke et almindeligt news feed

at afprøve de grænser som lovgivningsmagten har sat

et lidt tilfældighedens skær over hvilke mennesker der lige bliver dømt og hvilke mennesker

fordi dem der måske ikke er så kvikke til at formulere sig

ikke er så skarpe i retorikken kommer

ender med en dom mens dem der måske er lidt bedre til at kringle sig udenom i deres formuleringer slipper for at få en dom

faktisk sige at de kvikke i

det er der faktisk en social ting i

ikke forstå at venstrefløjen som altid kaster sig op som de svages forsvarere ikke i i større grad

tak for debatten jeg tror at vi fortsat får en kamp om ytringsfriheden

på liberal alliances vegne og jeg kan jo se at jeg også kan love det på venstres

set også på enhedslisten så det kan være at vi

vi vente til der kommer et andet flertal